forretningsordenen har afgivet betænkning og indstilling vedrørende forslag til folketingsbeslutning om ændring af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

sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg som vedtaget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

udtale sig

jeg forslår at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

nogen at udtale sig

afstemning om ændringsforslagene

tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes herefter om ændringsforslag til l 206 ønskes afstemning om ændringsforslagene en

jeg foreslår herefter at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

at udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet vi går til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

at den eksisterende ejendomsskattelov som den tidligere regering ændrede tilbage i to tusind og tre

mod pludselige stigninger i den kommunale ejendomsskat i de perioder hvor grundværdierne vokser meget sikrer loven at det først slår igennem med en vis forsinkelse i det skattegrundlag som grundskylden beregnes af omvendt betyder det selvfølgelig at skattegrundlaget for grunde i perioder med lave stigninger eller endda fald i grundværdierne kan stige mere end de faktiske grundværdier

ende være en sammenhæng mellem hvad borgerne beskattes af og de faktiske grundværdier men grundskatteloftet er ikke det eneste værn mod stigende grundskyld siden to tusind og ni har der været en lovgivning som indebærer sanktioner over for kommunerne hvis den samlede kommunale skat bliver forhøjet så hvis der vedtages forhøjelser af kommuneskatterne herunder grundskylden som medfører en stigning i den samlede kommunale beskatning vil det udløse sanktioner over for de kommuner som har forhøjet skatten samlet er det regeringens vurdering at de eksisterende regler på grundskyldsområdet fungerer efter hensigten lad mig derefter komme med nogle få supplerende kommentarer til de tre delelementer i beslutningsforslaget for det første foreslås lovkravet om en grundskyldspromille på minimum seksten ophævet efter de gældende regler skal

minimum seksten og maksimalt fire og tredive det brede interval giver kommunerne frihed i fastlæggelsen af skatten og det finder regeringen ikke der er et påtrængende behov for at ændre for det andet foreslås det at kommunerne skal sanktioneres med hundrede

hvis provenuet for grundskylden efter kommunal udligning stiger mere end inflationen visse kommuner skal åbenbart tvinges til at nedsætte grundskyldspromillen det gælder for kommuner der har haft stigende grundpriser

grundskatteloftet regeringen vil fastholde

inden for de gældende sanktionsmekanismer fastsætter grundskyldspromillen hvert år i forbindelse med den endelige vedtagelse af årsbudgettet det er kommunalbestyrelsen der skal stå til ansvar over for vælgerne for den grundskyldspromille som de fastsætter

er et stort problem at provenuet for grundskylden er stigende i nogle kommuner

jeg sikker på at det vil indgå i den kommunale valgkamp til efteråret og så må vælgerne afgøre det spørgsmål

fem årig periode udfases af udligningsgrundlaget

jeg ved det ikke men er måske grund til

formålet med den kommunale udligning er at sikre at alle kommuner får mulighed for at tilbyde et serviceniveau som har en rimelig sammenhæng med beskatningsniveauet i kommunen hvis der eksempelvis tilbydes et serviceniveau tæt på gennemsnittet skal beskatningsniveauet også gerne være tæt på gennemsnittet det forudsætter at alle kommuner har nogenlunde de samme økonomiske forudsætninger men der er store forskelle i beskatningsmulighederne i de forskellige dele af landet det tror jeg er åbenlyst hvis der skal skabes ligelige økonomiske vilkår mellem kommuner forskellige steder i landet forudsætter det derfor at alle væsentlige indtægtskilder udlignes det vil især sige indkomstskat og grundskyld ikke mindst grundværdierne er endog særdeles skævt fordelt i nogle kommuner nord for københavn er grundværdierne per indbygger mere end syv gange så høje som for eksempel

kommune

grundlaget for grundskylden ikke bliver udlignet vil en række kommuner kunne sænke skatten mens typisk land og yderkommuner må forhøje skatten yderligere og det er endog synes jeg markant alt i alt kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget hverken som helhed eller dele af

fem tusind kroner mere om måneden i grundskyld en gennemsnitlig familie i et gennemsnitligt hus

vil den gennemsnitlige familie i det gennemsnitlige hus komme til at betale otte hundrede og tre og tyve kroner mere om måneden i grundskyld og i herlev er det for den tilsvarende familie otte hundrede og seks og tyve kroner mere om måneden i grundskyld ministeren siger at kommunen jo bare og borgerne jo bare kan kræve det i kommunalvalgkampen

kan kommunen meget ofte ikke gøre det for de ekstra penge som kommer ind fra de forhøjede grundværdier skal kommunen aflevere videre til udligningssystemet så de ender i nogle andre kommuner hvor husene er meget billigere så hvordan agter ministeren at gøre noget ved det her hvis ministeren ikke vil pille ved udligningssystemet eller er det

at ministeren er fuldstændig ligeglad med at familier i danmark at pensionister i danmark kommer til at betale så meget mere i grundskyld

er tilfældet i de kommende år

når man pensioneres og dermed jo typisk har en lidt lavere indkomst end når man er fuldtidsarbejdende

i sin bolig jeg synes det er en anden diskussion

pensionisters boligforhold er

handler om fordeling vi har netop justeret udligningssystemet med henblik på at der blev mere rimelige muligheder hen over landet og det som liberal alliance foreslår med det her beslutningsforslag vil medføre en markant omfordeling til fordel for endog særdeles velstående

sådan som det ser ud i dag det er ikke regeringens politik vi har netop justeret udligningsordningen for det modsatte og det er vores principielle holdning at det er rimeligt at der er en sammenhæng mellem den skat man betaler

fra familier i danmark som i forvejen har betalt i meget dyre domme for at komme til at bo i det hus som ligger i nærheden af det sted de arbejder for eksempel i hovedstaden de har de højeste boligudgifter i landet og nu skal de oven i betale ekstra grundskyld for at pengene kan gå over til kommuner hvis borgere skal betale meget mindre for at bo

jeg skal bare høre ministeren om det virkelig er regeringens opfattelse at det er fuldstændig rimeligt at for eksempel en almindelig familie på

i grundskyld for at bo i det samme hus som de har boet i hele

de ting varetages jeg har ansvaret for den principielle side altså lovgivningen

som den er er jeg har haft den forestilling at

priser for grunde afspejler også høje værdier

er i hvert fald min oplevelse at der er en stor efterspørgsel

det afspejler sig så også i at man har en høj værdi til rådighed og dermed betaler en højere skat end

vi fra regeringens side finder det helt centralt at der er en udligning hen over landet fordi det kun er rimeligt at vi

finanspolitisk union inden for kongerigets grænser hvor vi

for hinanden jeg synes ikke at man skal udligne hundrede procent det giver rigtig dårlig mening fordi der selvfølgelig stadig væk skal være plads til og tilskyndelse til at gøre en forskel

at det system vi har er rimelig afbalanceret

en diskussion om den konkrete grundvurdering

at læse ordførertalen op på hans vegne liberal alliance har

ændre reglerne for opkrævning af grundskyld beslutningsforslaget pålægger regeringen at ændre reglerne om opkrævning af grundskyld og forslaget indeholder følgende elementer lovkravet om opkrævning af mindst seksten promille kommunal grundskyld skal ophæves kommuner der ikke justerer grundskylden og således oplever at nettoprovenuet fra grundskylden efter kommunal udligning vokser hurtigere end inflationen pålægges en bod svarende til hundrede procent af merprovenuet grundskyldsprovenuet skal udfases fra udligningsgrundlaget over en fem årig periode

skal indgå i den kommunale udligning venstre er positivt stemt

den del af beslutningsforslaget der drejer sig om at give kommunerne frihed til selv at fastsætte

ved at fjerne kravet om opkrævning af mindst seksten promille grundskyld det må være op til de enkelte kommuner hvor meget de vil opkræve i grundskyld så længe det ikke påvirker udligningssystemet til gengæld vil venstre ikke være med til

ændre udligningssystemet som foreslået af liberal alliance liberal alliance vil udfase grundskyldsprovenuet fra udligningsgrundlaget over en fem årig periode og beslutningsforslaget vil dermed

den kommunale udligning venstre vil ikke påvirke udligningen hverken totalt eller internt mellem kommunerne venstre vil ikke skabe en unødig usikkerhed om kommunernes økonomi her et år efter at den seneste revision af udligningssystemet faktisk er foregået venstre mener at der er behov for at holde ro om udligningssystemet

at der sidst skete en justering af udligningssystemet på den baggrund kan venstre ikke støtte

forstået på venstres udtalelser i dagspressen

at det er noget som venstre ser med skepsis på

hvis venstre ikke er tilhænger af dette forslag som muliggør at kommunerne kan holde deres borgere skadesfri når grundværdierne stiger og grundskylden sætter ind hvad vil

ordfører gerne vil mere ned i detaljerne

debatten og snakken under udvalgsbehandlingen men ellers

det skal friholde venstre for at svare på spørgsmål i salen det her er en penibel for venstre jeg ved det der er delte meninger i venstre om dette emne jeg ved det men det betyder ikke at man kan undslå sig fra en debat her i salen blot ved at sende en anden end ordføreren derfor vil jeg gerne have venstres ordfører i dag til at svare på hvad venstre agter at gøre ved

at borgere i rødovre kommer til at betale over otte hundrede og tredive kroner mere i grundskyld vel at mærke om måneden at borgere i aarhus kommer til at betale fem

kroner mere i grundskyld om måneden hvad vil venstre gøre ved det hvis ikke

beslutningsforslaget men vi holder fast i at det ikke er

vi igen skal til at rode med udligningssystemet det er som sagt kun et år siden

om der skal fremsættes et et nyt beslutningsforslag hvor ordføreren på en

selv om venstres ordfører ikke er til stede

vil jeg bare udtrykke en stor stor undren over at venstre støtter den del af

den blev faktisk indført på initiativ af venstres nuværende formand og daværende indenrigs og sundhedsminister herre lars løkke rasmussen der dengang mente at det var helt naturligt at de hidtidige begrænsninger på kommunernes grundskyldspromille tillægges ti

således at grænsen for fremtiden kommer til at ligge mellem seksten og fire og tredive procent det var et citat fra behandlingen af det lovforslag det synes jeg skal siges

meget efterlyse at venstre forklarer

og lappe på de nedskæringer i velfærden som bliver resultatet af det her altså

der er gode mennesker der har hjulpet med at beregne

der et provenutab der svarer til fire tusind sosu

er fint at kommunerne også har frihed

at se positivt på den ene del af beslutningsforslaget

man som kommunalordfører godt gå sådan lidt og glæde sig til for det er altid spændende nok er der tale om lokale valgkampe som skal føres i hver kommune men vi følger jo livligt med her fra christiansborg og vi må også i sagens natur stå på mål for vores bedrifter herinde nogle af dem har direkte konsekvenser i kommunerne som det borgerlig liberale parti det er har liberal alliance med beslutningsforslaget i dag blæst valgkampen i gang med et sønderlemmende angreb på idealer som for mig at se er socialdemokratiske dagens forslag er et knæk til solidariteten

ønsket om lige muligheder til alle uanset hvor man bor i danmark det er et knæk til sammenhængskraften i et samfund hvor udviklingen i værdier og også grundværdier er mere skæv end lige i disse år jeg kan i det hele henholde mig til det økonomi og indenrigsministeren redegjorde

angår både grundskatteloftet udsvingsbåndet for fastsættelse af grundskyldspromillen og sanktionerne over de kommunale skatter generelt derfor vil jeg i stedet gå ind i forslagets dele

set tilfredse med de gældende regler for at grundskyldspromillen kan sættes frit af kommunalbestyrelsen inden for et spænd mellem seksten og fire og tredive promille det er et relativt bredt interval

vi ser egentlig ikke hvorfor det trænger sig på med en ændring af det som også udgør beslutningsforslagets første del for så vidt angår forslagets anden del

nemlig altid i godt humør når jeg hører liberal alliances kommunalordfører tale om den ægte kommunale frihed det lokale selvstyre liberal alliances politik er efter sigende endda så vidtgående at man ikke kun holder sig til skåltaler og så alligevel for med dagens

stiller liberal alliance sig op som bannerfører for det stik modsatte forslagsstillerne bliver bannerførere for et statsligt grundskyldspres i stedet for at lade byrådene afgøre sagen i min verden er det kommunalbestyrelsen som skal stå til ansvar over for vælgerne

den grundskyldspromille som lokalt er fastsat liberal alliance mener det modsatte

det er vel nogenlunde i omegnen af det hele hvis provenuet fra grundskylden efter kommunal udligning stiger mere end inflationen

at visse kommuner skal tvinges til at nedsætte grundskyldspromillen

stigende grundpriser hvorfor spørger man sikkert

liberale logik her jeg må bare konstatere at så vidt jeg kan læse ud af forslaget er der tale om en

uansvarlig borgerlig økonomisk politik og jeg ser meget frem til at få anvist finansieringen når forslagsstillernes ordfører kommer på talerstolen senere liberal alliances forslag havde kostet cirka

hvis det havde været gældende i år som herre finn sørensen redegjorde for

for hver enkelt kommune er det vel i snit en og fyrre sosu assistenter der skal fyres

liberal alliance foreslår at grundskyldsprovenuet udfases af udligningsgrundlaget udligningen er i min begrebsverden den kommunale verdens svar på robin hood udligningen støtter borgere i alle landets kommuner

vi regne med nogenlunde den samme velfærd og nogenlunde den samme service

om at tage grundskylden ud af udligningen vil få det kommunale danmarkskort til at knække over dem som har så rigeligt vil få markant mere og dem som har problemer med at få økonomien til at hænge sammen for børnenes skoler og bedsteforældrenes plejehjem

det her er så pilhamrende skævt at det jo er en gave det er en gave til demokratiet i et kommunalt valgår og til alle danskere fordi det viser markante og tydelige forskelle i dansk politik liberal alliances forslag vil koste

midt og vestjyske kommuner dyrt det vil ramme hårdest for morsø kommune i hele danmark

en halv milliard kroner alene i nordjylland det modsvares så af en gevinst for gentofte og rudersdal på syv hundrede og fyrre milliard

jeg vil henvise alle interesseret i at se hvordan det

virker til at læse det svar økonomi og indenrigsministeren har givet til kommunaludvalget og med det skal

fire og tredive kroner mere om måneden i grundskyld en almindelig familie i rødovre skal betale otte hundrede og tredive kroner mere om måneden i grundskyld en almindelig familie i gladsaxe skal betale ni hundrede og ni og tres kroner mere om måneden i grundskyld en almindelig familie i albertslund skal betale seks hundrede og syv og halvtreds kroner mere om måneden i grundskyld en almindelig familie i herlev skal betale otte hundrede og seks og tyve kroner mere

i grundskyld en almindelig familie i glostrup skal betale fem hundrede og otte og halvfems kroner mere i grundskyld en almindelig familie i aarhus skal betale fem hundrede og otte kroner mere om måneden i grundskyld

i det her samfund prisen på jord stiger i det her samfund det er udtryk for en værdiskabelse for at tingene bliver mere værd og det er også et billede på den samfundsudvikling der i danmark derfor

det man betaler i grundskyld kan ikke stige med mere end syv procent om året

er sikret mod alt for store udsving i grundskylden

jo ikke sikret mod at grundværdierne stiger

at når man ikke opkræver ekstra penge i grundskyld hos helt almindelige familier i ballerup glostrup og herlev så kan de penge heller ikke uddeles til andre egne af landet men er det rimeligt at disse familier i ballerup glostrup og herlev skal betale mere i grundskyld de tjener jo ikke flere penge i dag end de gjorde i går det er ikke fordi de tjener flere penge

med at de skal betale mere i grundskyld det er fordi grundværdierne er steget i en eller anden kommunal vurdering

det her i udvalget hvis liberal alliance er så pikeret over den måde man vurderer grundene på hertillands så lad os da endelig få en debat om

gøre det på jeg kan konstatere at værdierne på grund stiger i det her land jeg kan også konstatere at det liberal alliances ordfører gerne vil

en omvendt robin hood man vil gerne give mere

betale for det jeg synes bare ikke det er rimeligt og det er

jeg glad for forslaget for jeg synes at det udstiller forskellene i dansk politik

i dansk folkeparti har vi nemlig altid haft den prioritering at få en større lighed til fordeling af velfærd her i landet og

udligning den kommunale udligning

er en kompliceret affære hvor man forsøger tage hensyn til en lang række faktorer såsom befolkningssammensætning gennemsnitsindkomst andel af overførselsindkomster samt meget andet

herunder også indtægter og grundskyldspromille man kan ikke som liberal alliance foreslår

det vil skævvride hele balancen i udligningen

uoverskuelig indflydelse på både den politiske og økonomiske balance der er opnået gennem udligningssystemet derfor kan dansk folkeparti ikke støtte forslaget men jeg skal da berolige liberal alliance med

er sikker på at grundskyldspromillerne også bliver en vigtig sag

jeg ved da også godt som kommunalordfører

kommunalpolitik at der findes mange kommuner som har skruet på grundskyldspromillen og som selvfølgelig tænker over det og måske endda også

der findes måske mange kommuner som gør det ud fra

så tænker man at de borgere der kommer til at betale

kommer op i den kommunale valgkamp jeg ved at der er mange partier i

egn jeg kommer fra der går til valg på at grundskyldspromillerne ikke skal stige yderligere i de kommuner og jeg ved også at der er partier der går til valg på at så snart der bliver mulighed for

er det grundskyldspromillen man vil skrue ned i første omgang men som sagt

meget vanskeligt at sænke grundskylden selv om man måtte ønske det og det skyldes at hvis man for eksempel i en kommune

får hundrede million kroner mere ind fra grundskyld så er der den mulighed at de halvfems million kroner skal afleveres

i udligningssystemet og gå til andre egne af landet så den kommune der måtte ønske at holde borgerne skadesfri ved ikke at opkræve de hundrede million kroner ekstra skal alligevel sende halvfems million kroner ind i udligningssystemet og hvis man således ikke opkræver de hundrede million kroner ekstra så får man et hul i kommunekassen på halvfems million kroner

liberal alliance foreslår så er der jo en lang række andre kommuner som vil miste

en sag fra flere sider for at det her kan

uddelt andre steder men hvem siger at de

million kroner ekstra det andet sted skal borgerne betale for det skal pensionister

nu pludselig opleve at på grund af den her kommunale grundskyldsstigning

det eller de må gå ned til kommunen og låne

bare løse et problem ved at gøre det her

med håbet om at man så får nedsat den værdi

at pålægge regeringen at fremsætte et forslag forslag til ændring af reglerne om opkrævning af grundskyld liberal alliances overordnede forslag rummer en række elementer for eksempel at lovkravet om en grundskyldspromille på minimum seksten skal ophæves og dernæst et forslag om at pålægge kommunerne en bod på hundrede procent af merprovenuet fra grundskyld der ligger ud over inflationen endelig er der et delforslag om at grundskyldsprovenuet skal udfases fra udligningsgrundlaget over en tidshorisont på fem år samlet set kan radikale venstre ikke støtte liberal alliances forslag det brede spænd mellem seksten og fire og tredive i grundskyldspromille giver kommunerne et ikke ubetydeligt spillerum

skatten men dermed også

det er klart at fastlæggelsen af intervallet er et spørgsmål om vurdering faglig vurdering og en række andre vurderinger men jeg

og ikke noget som vi påtænker at ændre når det handler om kompensation

det er vigtigt at se på hvad grundskyld rent faktisk er for en størrelse basalt set er grundskyld en skat der betales af det som en grund er estimeret til at være værd og så kan vi

lægkvinder eller andre jo have forskellige holdninger til hvad grundene burde være værd men de bliver estimeret efter

en faglig vurdering så at sige derfor er det fair at skatten må følge prisudviklingen på jord og ikke den almindelige prisudvikling i samfundsøkonomien som sådan om det så er via nettoprisindekset eller via andre indeks så det er prisudviklingen på jord der er omdrejningspunktet når det handler om udligningsdelen

så er det væsentligt for mig at påpege at formålet med udligningen er at sikre at alle kommuner får mulighed for at tilbyde

hvis vi skal tilvejebringe nogenlunde lige og ensartede økonomiske vilkår

betingelse en forudsætning at alle væsentlige indtægtskilder

glæde sig over at det kommunale landskab med alle kommunerne i deres mangfoldighed bliver betragtet som et marked bestående af forskellige

servicepakker

med stemmesedlen ogeller med fødderne samlet set

kan radikale venstre ikke tilslutte sig

er underlagt et skattestop den må ikke stige det må grundskylden og det betyder at den stiger og det betyder at folk der bor i hus med have efterhånden er kommet til at betale så meget i samlede ejendomsskatter

hvad man ville betale hvis man sad i en tilsvarende dyr

man betaler dobbelt så meget i samlede ejendomsskatter hvis man gerne vil have en have som hvis man

have er i dag voldsomt beskattet

børnefamilierne der har brug for en have som børnene kan tumle i hvorfor skal det være sådan at hvis man har brug for en have fordi man er en børnefamilie så skal man betale meget mere i ejendomsskatter i ejendomsskatter af en bolig

selve sammenhængen med grundskyld og ejendomsværdiskat

end hvis man bor i lejlighed de ting er jo kendte

ikke sådan at staten kommer som en tyv om natten og

i forhold til den del af det som staten har

for at udfolde sin livsstil skal man betale en meget højere samlet ejendomsskat end hvis ens livsstil ikke kræver en have hvorfor skal der være dobbelt så høje ejendomsskatter på et hus til en værdi af fem million

på en lejlighed til en værdi af fem million

og beskatningen af en lejlighed til fem million

og burde vi derfor ikke gøre noget ved de stigende grundpriser som gør forskellen

overhovedet være beskatning af ejendomme det

det er jo de principper i skattelovgivningen som tilsiger at

bare sige at det at have en have

forskelligt fra det ikke at have en have og dermed bliver det beskattet

sådan at liberal alliance er utilfreds med at grundskylden samlet set er steget og at den i visse kommuner er steget mere end den reelle vækst i boligpriserne vi udleder desuden af forslaget at forslagsstillerne er af den opfattelse at det er en opgave for folketinget også at detailstyre den her del af kommunernes indtægtsgrundlag alene af den grund er vi

imod det her forslag i sf fordi det i endnu højere grad vil stavnsbinde kommunerne

til en helt bestemt økonomisk politik som vi for det første ikke er enige i

som vi for det andet heller ikke mener skal bestemmes fra christiansborg hvis vi mener noget med det kommunale selvstyre det er sandt at der i nogle kommuner er sket en stigning i grundskyldspromillen men det er en politisk truffet beslutning som de folkevalgte har truffet for at finansiere det budget som borgerne har valgt dem til at udarbejde nu er langt hovedparten af kommunernes indtægtskilder fuldstændig reguleret fra den her sal og grundskylden er formentlig den største enkelt kilde der endnu og i øvrigt kun inden for begrænsede rammer kan justeres af kommunerne selv og det mener vi ikke der skal laves om på forslaget fra liberal alliance vil efter vores opfattelse give en skattelettelse

til nogle af de borgere der i forvejen har mest nemlig boligejere i kommuner hvor grundværdierne er høje og indtægterne som oftest lige så

samme gruppe danskere der har nydt godt af skattestop og topskattelettelser og da forslagsstillerne ikke anviser finansiering

vi gå ud fra at det må ske ved serviceforringelser ude lokalt det har mange kommuner allerede været igennem og vi ser ingen grund til at øge den byrde ved at gennemføre det her forslag med de kommentarer kan sf ikke støtte

det vil det ikke det vil forhindre en skattestigning det er jo sådan at der er lagt op til meget stigende grundskyld i de kommende år i en række kommuner og det er den stigning forslaget vil forhindre så til det her med at man tager fra de rigeste og giver til de fattigste

er princippet her er jo sådan set at man opkræver ekstraskat hos dem der i forvejen har de største boligudgifter

og så tager man pengene og sender dem til en anden kommune hvor boligpriserne er langt lavere og hvor udgifterne således er meget mindre for borgerne jeg synes faktisk ikke at det er indlysende

en rigtig måde at gøre det på selv ikke hvis man er folkesocialist

fordi de har deres liv og arbejde i en bestemt by betale endnu mere

god grund til en solidaritet i forhold til at rige kommuner har helt andre muligheder og forhold end fattige kommuner derfor synes vi ikke at grundskylden skal tages ud af udligningssystemet som og her må jeg give venstres ordfører ret

det her er en del af et meget stort

puslespil og grundskylden skal ikke tages ud af

er gået frem i indkomst de senere år som risikerer at komme til at betale op til fem tusind kroner mere om måneden i grundskyld fordi de har et hus i en bestemt kommune det er jo ikke sådan at de har fået større mulighed for at betale den skat

på et stykke papir og derfor skal de nu betale fem tusind kroner mere i skat om måneden

og det vil

sf slet ikke gøre noget ved

som herre ole birk olesen taler om

rige nordsjællændere på bekostning af store dele af nordjylland og midtjylland det kommer ikke til at ske med sfs stemmer hverken i dag eller i morgen eller om en

skatteopkrævning som de nu ønsker og som de kan skaffe flertal for blandt kommunens borgere vi er slet ikke tilhængere af skattestoppet og sanktionerne imod kommunerne vi har helt grundlæggende den holdning at ejendomsretten til jorden bør ligge hos samfundet og at brugerne af jorden hvad enten det er til bolig eller erhvervsformål betaler en leje til samfundet

går vi ind for at der betales grundskyld og at denne reguleres i forhold til værdistigningen således at jo mere attraktiv jord man ejer jo større værdi den har jo mere skal man betale vi er også modstandere af at udhule udligningssystemet og så meget vigtigere er det jo at afvise det her forslag når man ser på kommunernes trængte økonomi som jo fører til at der skæres ned på velfærdsområdet

ikke mindst gennem de sidste tre fire år der er kommet færre pædagoger færre skolelærerne og færre social og sundhedsassistenter med deraf følgende forringet velfærd på de helt centrale kerneområder

hvis vi følger forslagsstillernes ønske

forslagsstillerne jo så tage til genmæle

fire tusind social og sundhedsassistenter eller en og fyrre social og sundhedsassistenter per kommune

så det vil jo helt klart gå ud over velfærden i forhold til de ældre hvis det er det område kommunen vælger at skære ned på så handler det jo også om lighed det her forslag vil

men også af særdeles velstillede borgere der vil være tale om endnu en favorisering af boligejerne især de mest velstående boligejere med de dyreste grunde pengene skal jo komme et sted fra og da der ikke er anvist anden finansiering som for eksempel en skatteforhøjelse sådan

lige nøjagtig den gruppe af borgere der har glæde af det kunne komme til at betale

så vil pengene jo blive taget fra lejerne fra de fattige kommuner fra de borgere der har brug for offentlig velfærd

helt usympatisk og asocialt forslag som enhedslisten stemmer imod vi er meget glade for at vi kan afvise det sammen med regeringspartierne og jeg kan tilslutte mig de argumenter der er blevet brugt af ministeren og

tre regeringspartiers ordførere vi kan så beklage at

er enighed om at man faktisk også burde ændre de nuværende regler og fjerne skattestoppet og sanktionerne mod kommunerne men det er under alle omstændigheder

simon kollerup også har været inde på en god optakt til den kommunale valgkamp at de tre regeringspartier og enhedslisten er så stålsatte på at afvise det her usympatiske

også rart at få venstre ud af busken med mindre det bare var et standpunkt der ændrer sig til en holdning men i hvert fald er der kommet en klar politisk markering fra venstre om at de er parat til

hvad han kalder samfundseje af jorden så det vil jeg i stedet spørge lidt ind til ønsker enhedslisten at staten skal nationalisere

ligger ejerlejligheder på således at de bliver taget fra ejerne i dag

og afleveret til staten

grunde ikke noget konkret forslag til her og nu jeg tror også herre ole birk olesen har oplevet at enhedslisten er et meget realistisk parti der beskæftiger sig med de aktuelle politiske styrkeforhold og de er jo ikke af en sådan art

har nogen mulighed for at komme igennem her og nu med det synspunkt jeg kan bare garantere herre ole birk olesen en eneste ting og det er

spørgsmålet om samfundseje af jorden

og hvis det kræver nogle ændringer af grundloven at gennemføre det

ud fra de regler der er beskrevet i grundloven så det vil jo i givet fald være det fornødne folkeflertal der afgør om vi skal gå i den retning som enhedslisten

er heller ingen grænser for hvilke uhyrligheder man kan gennemføre på demokratisk vis men det gør dem ikke mindre uhyrlige

det er bare rart synes jeg at få at vide

som bor i deres ejerlejlighed

deres hus som de selv

skal vide at hvis de stemmer på enhedslisten

jorden så vil det ske efter de fuldstændig demokratiske og normale spilleregler som vi anvender her i folketinget og i kongeriget danmark og så har alle jo mulighed for at påvirke den beslutningsproces så tror jeg faktisk at det

ad vejen vil være muligt at overbevise et meget stort flertal af danskerne om at det er en rigtig god idé for samfundsøkonomien og

disse boligbobler som vi har set vanvittige stigninger i huspriser og ejendomspriser så er der kun en eneste effektiv måde at gøre det på og det er ved at fjerne det spekulative element fra boligen og fra

den enkelte lille families

eneste måde man effektivt kan løse det problem på

at gøre jorden til samfundseje

vi synes at mange betaler for meget

i det hele taget imod alle former for unødige skatter og afgifter vi er

den her sag på borgerens side og vi har jo også tidligere fremsat vores eget beslutningsforslag som skal begrænse betalingen af grundskyld

den del af beslutningsforslaget er det at løbe en åben dør ind det er klar konservativ politik men

synes vi ikke er hensigtsmæssig vi har jo selv været imod den her regerings nye udligningsordning vi ønskede en gennemgribende reform af udligningsordningen fordi vi ikke synes den er fair

den er retfærdig vi synes ikke tingene bliver fordelt rigtigt vi synes ikke der er en passende sammenhæng mellem udgifter og leveomkostninger

synes vi ikke at det giver en ny

det forværrer selve udligningssystemets retfærdighed og sociale hensyn og andre

hvad der vil ske hvis man pålægger kommunerne ikke at måtte opkræve

hvis udligningen fortsætter uhindret på baggrund af grundværdierne i kommunen

således at de kommuner der ikke

pengene ind men sender dem videre

fordi de konservative

gennemførte den ordning som der lægges op til fra herre ole birk olesen

hvad den direkte påvirkning ville være for selve kommunen

balance i det vi ville gerne være på borgernes side vi ville gerne

til at ske i en overgangsordning sådan at vi kan følge med til det

prisen at betale er jo for esbjerg kommune

jeg synes ikke det er rimeligt at pålægge borgerne den her stigning i grundskyld det er det vigtigste

nødt til at gøre det på en måde sådan at regnskabet stadig væk hænger sammen for kommunerne

og i aarhus og skanderborg og mange andre steder kan de penge ikke sendes til herre mike legarths storkreds i syd og sønderjylland det er korrekt men det var mit indtryk at det konservative folkeparti var imod opkrævningen af disse penge

og jeg er fyldt med ar og blå mærker fra den kamp der har været meget er ikke lykkedes men vi er dog kommet

men vi er bare nødt til at have betalt den regning der følger med og der er det vi siger at vi er nødt til at have en gennemgribende ændring af udligningssystemet så der kommer en retfærdighed en ordentlighed i det også for dem som har boliger som har en

vi er på borgerens side vi synes der er mange der betaler for meget og vi går ikke ind for automatiske stigninger

det handler om helt almindelige familier i helt almindelige huse i helt almindelige kommuner i danmark og det handler om hvor meget de kommer til at betale ekstra i grundskyld om måneden

gør noget i denne sag her kommer den lange liste over nitten kommuner med tyve befolkningsgrupper fordi den ene kommune er delt op i to

vil en almindelig familie betale fem tusind og halvfjerds kroner mere om måneden i grundskyld i rudersdal vil en almindelig familie betale

tres kroner mere om måneden i grundskyld i københavn vil en almindelig familie betale

otte og tredive kroner mere om måneden i grundskyld i hørsholm vil en almindelig familie betale

hundrede og tre kroner mere om måneden i grundskyld i lyngby taarbæk vil en almindelig familie betale

to og tres kroner mere om måneden i grundskyld i gentofte vil en almindelig familie betale to tusind fem hundrede og fem kroner mere om måneden i grundskyld

i furesø kommune den del der før var farum vil en almindelig familie betale syv hundrede og tre og tres kroner mere om måneden i grundskyld i furesø den del der før var værløse vil en almindelig familie betale fem hundrede og seks og halvfjerds kroner mere om måneden i grundskyld i helsingør vil en almindelig familie betale otte hundrede og tre og tyve kroner mere om måneden i grundskyld i ballerup vil en almindelig familie betale seks hundrede og to og halvfjerds kroner mere om måneden i grundskyld i hvidovre

liberal alliances beslutningsforslag har til hensigt at disse ekstra grundskyldskroner ikke skal opkræves hos familierne samtlige andre partier i folketinget i dag har sagt nej til beslutningsforslaget fordi de ønsker at disse penge skal opkræves ekstra hos alle disse familier i alle disse kommuner

at opkræve disse penge vi synes ikke det giver nogen mening at man opkræver ekstra penge hos familier der ikke har et højere indkomstgrundlag men blot har fået ændret et tal på en vurdering vi synes

der efterhånden er blevet mellem at bo i ejerlejlighed i danmark og at bo i hus i danmark

at hvis man har behov for en have

fordi de har børn især fordi de har børn så betaler man en strafskat som andrager tusindvis titusindvis af kroner

som et hus betaler en langt lavere ejendomsskat

er noget der skal straffes i danmark

vi skal fortsætte med vi synes ikke at den her udvikling skal køres længere ud på den måde som man gør i dag

og spinket og sparet fordi de havde en plan om at sidde gældfrit i deres hus når de blev gamle

disse pensionister nu i dag må konstatere at de for en stor dels vedkommende

de har sparet op til fordi grundskylden kommer ind og øger beskatningen så vildt som det er tilfældet

jeg synes ikke vi kan være det bekendt

der har sørget for deres der har planlagt deres alderdom af med at de jo bare kan låne nogle flere penge hos kommunen til at betale den ekstraskat

vi kan være bekendt det er derfor vi har

vi beklager at en lang række partier i folketinget ikke ønsker at være med alle partier bortset fra os

at der skal være en større udligning mellem kommunerne i fremtiden de ønsker at der skal betales mere i grundskyld i de her kommuner jeg taler om for at pengene i stedet kan sendes til andre kommuner hvor husene er meget billigere

logikken er mærkelig man siger til folk at fordi det er så dyrt at

hvor de har venner hvor de har familie skal de betale ekstraskat så det bliver endnu dyrere

hvor det er ekstremt billigt at bo sammenlignet med

i aarhus skanderborg og en lang række kommuner i hovedstadsområdet

at man beskatter nogle der i forvejen bor ekstra dyrt endnu mere

over til kommuner hvor borgerne har nogle meget lave udgifter til at bo

vi synes ikke det er rimeligt i liberal alliance synes vi at det er helt uforståeligt at man er tilhænger af den logik derfor har vi

venstre konservative og dansk folkeparti i den her sag venstre konservative og dansk

at sige at de ikke går ind for øgede skatter i det her samfund

konservative har sagt at det også gælder for grundskylden

alligevel kan vi konstatere at de ikke bakker op om det her forslag vi kan konstatere at venstre ikke vil sige noget om hvad man så vil gøre for at forhindre de her grundskyldsstigninger og vi kan konstatere at de konservative har stillet med et amputeret forslag her i folketingssalen som ikke vil nytte noget og ikke ønsker at bakke op om det her forslag som løser problemet det er skuffende jeg havde troet på noget bedre jeg bemærkede at da vi netop havde fremsat forslaget

om det og spurgte venstre og konservative

bakke op så kommer vi i salen i dag og så vil de alligevel ikke

jeg ved ikke hvad man skal sige til det andet end at vi er skuffede

liberal alliance vil fortsat arbejde ihærdigt for at husejerne i danmark ikke plukkes i grundskyld vi giver ikke op blot fordi der i dag ikke er flertal for det her vi ser frem til folketingsvalget og håber på de afgørende mandater for en kommende borgerlig regering

kan vi garantere at der vil blive gjort noget ved de stigende

en milliard kroner ekstra i de offentlige kasser og det kan man finansiere ved ikke at bruge

milliard kroner ekstra der er jo ikke tale om at

der er den grundskyld og det provenu så må

ordføreren jo også pege på hvordan man vil finansiere det provenutab jeg mener at liberal alliance plejer at

hvordan man vil lempe skatten og hvor man vil hente pengene det er jo samme øvelse man er ude i her så jeg kunne

procent om året men det ønsker liberal alliance jo ikke så derfor påhviler det ikke liberal alliance

til regeringens overforbrug i den offentlige sektor derfor påhviler det os ikke at sige når der ikke kommer disse ekstra en

milliard kroner i kassen hvordan regeringen dog så

at øge det offentlige forbrug i de kommende år det må regeringen selv finde ud af vi vil ikke øge det offentlige forbrug

som der lige er blevet spurgt ind til vil det sige at liberal alliance faktisk ikke har gennemtænkt

i danmark som i forvejen er verdens største skal ikke være endnu større lyder det fra venstre og vi er enige vi synes ikke

sektor skal være større og derfor er vi jo også enige om

hvordan man kan finansiere det her hvis venstre ellers ville tilslutte sig nemlig ved at vi lader være med at bruge flere penge i det offentlige for hvis vi ikke bruger flere penge i det offentlige behøver vi heller ikke at opkræve

tage hånd om de her ting men synes ordføreren godt at vi kan være bekendt at det vil

nogle penge videre som man ikke vil opkræve og vi vil ikke opkræve ekstra grundskyld hos danskerne og derfor er vi forhindret i at sende penge som vi ikke vil opkræve videre til andre egne af landet

det er egentlig en ret simpel problemstilling og venstre burde

tænkt over disse ting når venstre siger at grundskylden ikke må stige og at venstre synes det er et problem at grundskylden stiger for hvis venstre heller ikke vil lade grundskylden stige

ikke nogen penge at sende videre i systemet

hvis de skal sendes videre men i bund og grund handler det her jo om

rimelige i at dem med de højeste indtægter og de største formuer

også skal betale noget mere i skat end dem med de laveste indtægter og de mindste formuer det kommer ikke bag på mig men det er jo dejligt det bliver sagt

er det jo penge der kommer til at mangle i to tusind og tretten jeg mangler en beregning på hvad der ville ske i to tusind og fjorten den kan vi jo så dyrke

gennem den såkaldte vækstplan så det er jo en milliard

og så spørger jeg bare ordføreren hvor skal kommunerne finde de penge da ordføreren jo samtidig siger og det er også dejlig befriende at man ikke vil være med til at øge skatterne så der er ikke andre indtægtsmuligheder for kommunerne end at skære på driften altså skære

til dem med de laveste indkomster jeg sagde at dem med de højeste boligudgifter ikke skal betale endnu mere i ejendomsskatter for at pengene bliver sendt til kommuner hvor borgerne betaler meget mindre for at bo

spørger herre finn sørensen ind til

budgetterne for to tusind og tretten er fastlagt hvis man

må der jo findes en løsning på men generelt opererer vi jo i det offentlige med en holdbarhedspolitik som har lidt længere sigt og det vil sige at i princippet kan man godt finansiere

et forventet offentligt lavere forbrug

hvis man har fastlagt for sig selv at man ikke vil bruge så mange penge i fremtiden kan man også lette skatten

det var jo derfor jeg tillod mig at konkludere

vil underminere udligningssystemet er han helt grundlæggende uenig i den tankegang som vel egentlig er grundlaget for hele det velfærdssamfund

sagt med en god gammel og slidt men rigtig formulering at de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs det er jo det

er dybt uenig i det er derfor

sige at man er tilhænger af en ufinansieret skattelettelse

nødvendig sammenhæng mellem hvor dyrt man bor og hvor meget man tjener det er jeg uenig i det er ikke sådan at en smed og en sygeplejerske der bor i herlev nødvendigvis har en højere indkomst end en smed og en sygeplejerske der bor i thisted

især sygeplejerskerne har formentlig ret præcist den samme løn uanset om de bor det ene eller det andet sted smedenes løn er også forholdsvis ens men det par der bor i herlev må bare afsætte mange flere penge en meget større andel

indkomst til boligudgifter end det par der bor i thisted og det er det problem som herre finn sørensen vil gøre endnu større ved at lade grundskylden stige for parret i herlev således at pengene kan opkræves i skat og puttes ind i udligningssystemet og sendes til thisted kommune

selv om boligudgifterne er meget

set fair nok det er ok men jeg er bare uenig

er der opbakning til det her lokalt i liberal alliance

politiske leder i liberal alliance herre anders samuelsen

horsens kommune hvis man gennemfører liberal alliances

horsens kommune ud at spare for firs million kroner jeg er ikke sikker på at det kan gøres så nemt uden at borgerne mærker det

anden gang jeg er blevet lagt ord i munden som jeg ikke har sagt jeg har på intet tidspunkt sagt at der skal fyres i det offentlige for at finansiere det her jeg har sagt at man kan lade være med at bruge så mange flere penge i det offentlige at man kan lade være med at ansætte så mange flere i det offentlige og så

finansiering til det her alligevel påstår herre simon kollerup at jeg skulle have sagt at der skal fyres mennesker i det offentlige

er det hørelsen den er gal med eller er det herre simon kollerup som er villig til

mig ord i munden i munden

bagland altså bakker et byrådsmedlem i horsens som tilfældigvis også er politisk leder for liberal alliance herre anders samuelsen op om at der skal spares firs million kroner i horsens det er de penge vi kan se der skal spares

troels christensen i slagelse op om at der skal spares syv og fyrre

million kroner i slagelse bakker trine rasmussen fra bornholms

bakker morten v nielsen fra rebild kommune op om at der skal spares to og fyrre

million kroner på den offentlige service i rebild

interessant at vide om liberal alliance er enig med sit kommunale bagland i den her sag

så spørger om der er opbakning til det her forslag fra herre anders samuelsen

står som medforslagsstiller på forslaget så det er der jeg kan ikke tale for alle andre jeg har ikke spurgt dem men så vil jeg spørge herre simon kollerup om der er opbakning fra de socialdemokratiske borgmestre i følgende kommuner til at herre simon kollerup ikke vil gøre noget ved at de følgende kommuners borgere skal betale mellem fem hundrede og tusind kroner mere i grundskyld det er borgmestrene i

ballerup hvidovre rødovre gladsaxe

herlev glostrup

at socialdemokraterne her i folketinget vil beskatte disse kommuners borgere ekstra hårdt fordi de har hus

olesen ikke bekræfte at der findes en lang række overenskomster hvor der netop er taget højde for det

job får et tillæg

fordi man har boligudgifter der er mindst dobbelt så høje som hvis man havde boet

at smedene i hvert fald ikke tjener mere i københavnsområdet end de gør i jylland

ole birk olesen så ikke fortælle mig hvor jeg kan finde en smed der er lige så billig og lige så god i københavnsområdet som jeg kan

og nu svarede jeg herre morten marinus at de i hvert fald ikke tjener dobbelt så meget men jeg tør ikke udelukke at

for smedenes vedkommende er sådan at der er en lønforskel og at smede i københavn tjener mere end smede i thisted det tør jeg ikke udelukke men som sagt det er virkelig dyrt at bo i københavn og så mange flere penge tjener man ikke ved at bo herovre

og det kan man også se hvis man tjekker statistikkerne

folk der bor i hovedstadsområdet i aarhus i skanderborg og nogle af de andre steder hvor det er dyrt at bo og hvor de nu skal betale mere i grundskyld bruger en større andel af deres indkomst

de i stedet havde boet andre steder hvor boligudgifterne

som drejer sig om at få lavet sådan et lykkeindeks et indeks som skal måle på hvordan samfundsudviklingen er

helt konkret at der skal laves et nyt indikatorsæt for samfundsudviklingen som har livskvalitet og velfærd i centrum og at det her sæt af indikatorer vægtes sammen til et indeks som kan erstatte bnp som målestok for hvordan udviklingen er i danmark

at der ikke længere er en sammenhæng mellem vækst i bnp og øget velfærd lykke og livskvalitet

til forslaget står der også at den største udfordring i den aktuelle situation ikke er at skabe økonomisk vækst

er en vigtig katalysator for at vi udvikler samfundet

vi sikrer arbejdspladser og også indtægter til familierne vækst er en grundlæggende forudsætning for at vi har det samfund som vi har

i fremtiden de seneste halvtreds til tres år har vi i danmark skabt et samfund hvor der bliver taget hånd om de svageste hvor det er gratis at gå i skole og tage en uddannelse og hvor man kan blive behandlet gratis på hospitalet det er et samfund som vi er stolte af og et samfund hvor lighed og sammenhængskraft er i fokus hvor tilliden mellem mennesker der ikke engang kender hinanden er med til at give

og hvor den velfærdsstigning som vi har oplevet er blevet delt ud til alle

fordi vi går ind for at alle skal have mulighed for at få et godt liv for et liv med en høj livskvalitet og det indhold som giver værdi og mening for den enkelte

og hvor vi sætter miljømæssig bæredygtighed højt på dagsordenen og ikke bare blindt følger et spor om større mere hurtigere på bekostning af miljøet er bnp så

har et væld af prominente økonomer været enige om

for eksempel miljø og social bæredygtighed og spørgsmålet om ulighed

bnp er et begreb vi anvender når vi

økonomiske fokus og når vi skal sikre en økonomisk vækst der er forudsætningen for beskæftigelse og jobskabelse og til det må man sige at bnp er et rigtig godt

men er bnp det eneste tal vi kigger på når vi vurderer tilstanden og udviklingen i vores samfund eller blandt befolkningen også når vi sammenligner os med andre nej det er det langtfra regeringen følger nøje udviklingen i en række opgørelser på andre områder vi følger antallet af hjemløse vi følger antallet af anbragte børn vi følger indkomstfordelingen og gennemsnitslevetiden antallet af selvmord antallet af unge der gennemfører en uddannelse og en hel masse andre ting

sidste år i november lancerede vi et integrationsbarometer barometeret skaber synlighed

et samlet overblik over udviklingen i forhold til ni konkrete mål for

som vurderes ved hjælp af en række indikatorer og vi har i kommuneaftalen for i år aftalt med kl at der skal sættes et mål for forbedring af de udsatte børns og unges folkeskoleuddannelse fordi det er afgørende for at de unge får en mulighed for at kunne få et bedre liv end det de kommer fra med udspillet på sundhedsområdet har vi i regeringen sat os det mål at reducere forskellen i middellevetiden mellem de rigeste og de fattigste danskere og til at sætte ekstra fokus på hvordan vi får løftet helbredstilstanden hos den fattigste del af befolkningen for et godt helbred er en forudsætning for et godt liv og det hjælper målet os med på klimaområdet er der tradition for at opsætte konkrete mål som for eksempel en samlet reduktion af drivhusgasudledningen i

tyve på tyve procent i forhold til nitten halvfems som er vedtaget i eu regi de seneste års vildere og vådere vejr har vist alle at vi er nødt til at sætte mål og følge udledningen af

og drive anvendelsen af vedvarende energikilder frem regeringen skrev i regeringsgrundlaget at vi lægger vægt på at begrænse uligheden og at vi ønsker at mindske fattigdommen og sikre reelt lige muligheder også for de mest sårbare og udsatte grupper

fokus på rette sted vi arbejder på at sikre en positiv udvikling i alle de forhold som vi vist alle sammen godt kan blive enige om har betydning for livskvalitet vi er ikke uenige i at det hele skal med når vi skal tale om udviklingen i danmark og vi deltager aktivt i samarbejdet i for eksempel

og i eu i forhold til at udvikle nye indikatorer for udviklingen på alle felter

enhedslistens ønske om at give alle disse bløde faktorer større vægt i samfundsdebatten

gang med at undersøge hvad der kan afhjælpe den situation og får igangsat en indsats som kan vende udviklingen bnp

mål for udviklingen men det måler den økonomiske vægt i samfundet og

derfor skal vi ikke erstatte bnp med noget andet og regeringen kan således ikke støtte beslutningsforslaget om at udvikle et indikatorsæt for samfundsudviklingen

er vel den simple at når det kommer til stykket mener ministeren at bnp den økonomiske vækst er det vigtigste og forudsætningen for alt andet men er det rigtigt

de senere år som peger på at når man når et vist niveau for rigdom i et samfund

det at samfundet bliver rigere der skaber større tilfredshed og lykke og glæde i samfundet blandt borgerne

jo også blive en anden er ministeren ikke enig med mig i at

at mennesker kan udfolde sig på den måde de gerne vil

derfor er interessant at måle hvordan det går med det og ikke hvordan det går med et enkelt element

vi skal blive ved med at udvikle vores velfærdssamfund

nye krav nye muligheder ting vi kan indfri og hvor vi har en lang tradition for at vi har udvidet og udvidet og udvidet det som vi hjælper hinanden med og som vi i fællesskab tager ansvar for hvis vi vil blive ved med at have et velfærdssamfund som folk synes er i udvikling

det betyder så ikke at lykke ikke også

hvad skal man dog med et rigt samfund hvor folk går rundt og hænger med mulen

vi gør meget ud af at måle på alle andre ting

hvis man er født i en dårlig situation hvis man er havnet i en dårlig situation så skal vores velfærdssamfund være et springbræt der kan hjælpe folk videre til en ny situation

større vækst i bnp end der ellers ville komme det der så sker er at man ødelægger livsbetingelserne for en række af de fattige i

får et dårligere liv

vi have mulighed for at sammenligne og afveje disse ting i forhold til hinanden i stedet for bare at sige at det er væksten i bnp der er det afgørende uanset om den skaber større eller mindre udfoldelsesmuligheder frihed glæde

på førtidspension på kontanthjælp

man ikke reelt har været inde og sørge for at de mennesker som var rigtig udsatte

fik den hjælp og støtte de havde behov for for at de kunne flytte sig

en tyve årig skal videre til et godt arbejdsliv der er ingen fremtid for en helt ung i at være på førtidspension hvis man med den rigtige støtte og hjælp kan opnå en arbejdsevne

i at de reformer som vi laver er skabt for at

forringe livsbetingelserne og give folk et dårligere liv tværtimod skal vi gøre op med det dårlige passive liv som vi i dag synes vi har tilbudt alt for mange

sjældent at jeg møder mennesker som er meget meget unge som bliver tilbudt en førtidspension og som i den grad føler at de er blevet smidt ud af samfundets fællesskab

tak

debattere lidt om livskvalitet og lykke enhedslisten foreslår i beslutningsforslaget at

tages udgangspunkt i at få lavet en ny målestok i forhold til udviklingen i danmark en målestok

bnp venstre

kan ikke støtte dette beslutningsforslag lige så vel som

hvor der var et lignende beslutningsforslag fra enhedslisten

et indeks som

lykke er en følelse og følelser

måler rundtomkring i de forskellige områder af landet jeg mener simpelt hen at lykke kan være vidt forskellig fra person til person

sætte folk i bås alt efter

de lever op til nogle bestemte mål jeg har heller ikke lyst til at der er andre der sætter mig i en bestemt bås

der skal gøre folk lykkelige

har en forpligtelse til at skabe de her rammer hvor de enkelte individer i vores samfund

kan søge og arbejde med deres egen lykke enhedslisten får det til at fremstå lidt som om

vi ser på her i folketinget når der tages beslutninger og det mener jeg faktisk ikke er rigtigt

hvordan vil enhedslisten helt konkret måle lykke og hvordan vil man helt konkret måle livskvalitet hvem skal bestemme hvad lykke og livskvalitet er og hvem skal bestemme hvem der skal måles på

der er danskere som ikke nødvendigvis falder inden for de rammer som enhedslisten foreslår

må jeg holde fast i at vi fra venstres side ikke kan støtte

konservatives ordfører desværre ikke havde mulighed for at være til stede her i salen i dag

lovet at sige på de konservatives vegne

sige at vi måler på om folk nu lever på en måde der lever op til det

selvmordsforsøg er i et samfund vi kan se på hvor stor uligheden er

er arbejdsløse og det kan vi jo sætte i forhold til

vi synes vi bliver nødt til at se meget mere nuanceret på hvad det er der skaber et godt samfund og der er en tilbøjelighed dag fordi bnp har den her overordnede karakter at det er det eneste man rigtig for alvor lægger vægt på så det jeg gerne vil spørge fru

indstillet på at diskutere hvordan vi kan få mere fokus

kvantitative mål ikke sådan med hvordan folk føler de har det men hvordan

politik vi skaber her på christiansborg også giver en frihed til at de enkelte mennesker selv kan tage en beslutning om hvor de mener

på en måde så de kan få det som de betragter som et godt liv

og som det her indeks handler om

vi har en udvikling i samfundet hvor vi på den ene side har en vækst i bnp men på den side ser en masse konkrete eksempler på at mennesker tilsyneladende ikke har noget godt liv

der bliver flere hjemløse så kan man sige at det er fordi der er mange der er psykisk syge og derfor bliver de hjemløse men hvorfor er det sådan at folk bliver psykisk syge og bliver hjemløse

inddrage alle de elementer i en diskussion på lige fod med det der handler om den økonomiske vækst det

man kan tolke og læse dette indeks efterfølgende helt enig men den måde at tænke andre elementer ind i vores politiske diskussion

også når vi diskuterer den økonomiske politik

hvor man måske ikke har gjort det godt nok eller man kan ændre på noget som sikrer

indeks som måler på hvordan befolkningen føler

at det er vidt forskelligt fra person til person og der tænker

hvem skal afgøre hvad det er der skal måles på hvem skal afgøre hvilke personer vi spørger og vil vi ikke få et

læste jeg at man har lavet en undersøgelse der viste at

der stemte højreorienteret var lykkeligere end folk

stemte venstreorienteret ud fra det parameter

gå rigtig godt i danmark hvis vi målte på opnået lykke hvis alle bare var højreorienterede

er jeg selvfølgelig stærkt uenig i ville være tilfældet jeg er også godt klar over at

enhedslisten foreslår

jeg synes også at enhedslisten

er en relativt kompleks ting at måle på livskvalitet eller lykke eller

kalder det i i den her

introducerede for eksempel på et tidspunkt et begreb som han kaldte for

fordi han sagde at ligesom penge ikke kan købe lykke

måle den den del er

holistisk tilgang ved at

nogle vanskeligheder med det

åndelig sundhed det er kulturel vitalitet det er

god regeringsførelse og og sådan nogle ting

efter militærkuppet i to tusind og seks også besluttet at

ville have et lykkeindeks fordi

både at ville gøre det thailandske folk rigere

også lykkeligere

baserer på meningsmålinger

nogle må man sige relativt

meget objektive og på tværs af landegrænser sammenlignelige indikatorer

hvor høj en livskvalitet befolkningen har

vurderer og træffer politiske beslutninger ud fra

mener jeg faktisk at vækst er vigtigt og nødvendigt og jeg mener ikke at vi i danmark i dag er i en så privilegeret situation at vi kan tillade os at være ligeglade med økonomisk vækst eller med hvordan det ser ud med bruttonationalproduktet egentlig synes jeg jo ikke at man behøver at kigge ret langt syd for grænsen

for også at blive mindet om hvor hurtigt tingene kan ændre sig og hvor

bruttonationalproduktet sådan set også

kan blive for hvordan det i det hele taget går i landet vækst i samfundet

arbejdspladser det er med til at forbedre livsvilkårene det giver skatteindtægter til at finansiere alle de ting som vi jo som er her i

mange af os er socialordførere så inderligt ønsker at rykke på socialområdet

er vigtigt jeg mener at bruttonationalproduktet er et vigtigt mål det skal suppleres med målinger af rigtig mange andre ting ligesom vi i øvrigt gør

bruttonationalproduktet med et

give rigtig gode muligheder for at hæve deres livskvalitet

helt enig med fru maja panduro i

øge indtægten det interessante er jo så bare

får de andre ting i spil

diskuterer store sociale og økonomiske reformer når meget forskning nu tyder på at øget lighed faktisk er det der skaber mere tilfredshed for mennesker i rige lande som vores burde det så ikke indgå i en vurdering når man gennemfører den økonomiske reform at den måske fører til øget

øget lighed ikke bare er noget vi går ind for sådan af ideologiske politiske grunde men fordi det sådan set kan måles og konstateres at det skaber større tilfredshed hos mennesker særlig i rige lande hvis det er sådan at de økonomiske reformer vi gennemfører risikerer at føre til mere hjemløshed og større udstødning af mennesker bør det så ikke inddrages

kan man gennemføre store økonomiske reformer uden at de ting også undersøges og indgår i

skeles der til andet end hvordan bruttonationalproduktet måtte se ud

i en socialdemokrats overvejelser ved et forhandlingsbord hvordan de beslutninger man træffer påvirker ligheden i samfundet påvirker udviklingen i

det synes jeg faktisk også at vi har påvist med nogle af de beslutninger

har taget sammen med herre per clausens parti blandt andet beslutningen om at afskaffe de meget lave og fattigdomsskabende ydelser som den tidligere regering

afgørende spørgsmål her er om vi fortsat skal anerkende bruttonationalproduktet den økonomiske vækst som det afgørende parameter eller om vi må erkende at andre elementer

det måske også skal indgå i den måde vi gør ting op

det faktisk betyder noget når man laver forslag og planer i folketinget der handler om økonomi

så fokuserer ensidigt på konsekvenserne for den økonomiske vækst og det andet inddrages hvis der er nogen der tager det op i stedet for at det allerede indgår i beslutningsgrundlaget

bruttonationalproduktets tilstand og udvikling

fornuftig grøn balance at vi passer på vores fælles miljø og klima

af de sociale vilkår af lighed af fattigdom det er vi da i allerhøjeste grad det er bare ikke ensbetydende med

man skal udskifte bruttolnationalproduktsmålingerne med et lykkeindeks

at mine partifæller og regeringen ikke er

jo heller ikke den eneste indikator for om der er noget man synes er vigtigt men det er en god indikator for at måle udviklingen af væksten i samfundet

for at sige det ligeud altså vi har tidligere

lignende forslag fra enhedslisten hvor jeg også havde fornøjelsen af

at kunne gøre sig klog på hvordan man kan måle lykke på en anden måde end man gør i dag vi måler ikke lykke i dag vi måler trivsel og vi måler samfundssituationen

af bruttonationalproduktet og bruttonationalindkomsten og alle mulige andre økonomiske scenarier som ligger inden for

beregninger og alt muligt andet så siger enhedslisten

i dag at nu vil man have en ny form for indeks

livskvalitet som skal indeholde

være selvmordsrater aborter fødsler skilsmisser

fedmeepidemier det kunne være

og det kunne være beskæftigelsessituationen

gennemregulerede gennemanalyserede samfund der overhovedet findes

beregninger for fyrre forskellige lande og i mange af årene også de senere lige indtil vi fik en ny regering

og der er der mange som måske sympatiserer med enhedslistens politik hvis man så kigger

bor i ringkøbing nu er

en statistik se at et flertal på fem og halvtreds

stemme på venstre og dansk folkeparti

som valgte at stemme på enhedslisten

det indrømmer jeg blankt men det er statistik

der findes tre former for løgne her i verden der findes den lille nødløgn man bruger over for konen når man kommer for sent hjem så findes der den

måske en kriminel handling eller et eller andet og så findes

i mange mange årtier efterhånden

bliver mål i dag for vi bliver målt og vejet i danmark og det synes jeg også vi skal men et lykkeindeks

har nogen som helst gang på jorden vi har stor tiltro til oecd rapporter vi har stor tiltro til bnp

og alle mulige andre indeks som vi regulerer og vurderer samfundsudviklingen ud fra

ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag

jeg også helt med på at dansk folkeparti indtager et særstandpunkt

det kunne være rigtig godt indimellem at få et samlet overblik

af de politiske beslutninger vi tager for de mennesker det rammer og at vi der

brug for en mere samlet vurdering af hvad konsekvenser det har

for herre hans kristian skibby må vel indrømme at når vi snakker om store økonomiske reformplaner snakker vi altid om effekten på bruttonationalproduktet

danskerne bliver målt og vejet samfundet bliver målt og vejet både økonomisk og socialt vi har statistikker

beskæftigelsessituation og alt muligt andet vi er et gennemreguleret samfund

vi har allerede de tilgængelige informationer som vi skal bruge

årligt

rapporter og vi stoler også på at de tal

selvfølgelig er valide og jeg tror altså ikke på at det her lykkeindeks skulle have noget som helst yderligere at tilføje til det

give mennesker muligheder for at leve et godt liv

muligheder for at føre et godt liv det ønsker herre

skibby ikke at inddrage i de store økonomiske politiske beslutninger

jeg bare sige at det tror jeg ikke at enhedslistens ordfører er i stand til på noget som helst

grundlag at fremføre her i folketinget jeg synes det er bedre at jeg fremfører dansk

brandulykker hvor der er dødelig udgang vi kigger på nøgletal for aborter og selvmord vi kigger på nøgletal for trafikdrab

det bliver målt og vejet og politikerne på tværs af alle partier har stor respekt for det analysearbejde der foregår men

stikke folk blår i øjnene at påstå at man kan lave et lykkeindeks

vil

sådan set enig i bnp er et mål for økonomisk vækst og bnp er indtil videre det mindst ringe fordi det gør det muligt at måle den økonomiske udvikling og at sammenligne udviklingen i danmark med andre lande hvor man måler på samme måde der er i flere år blevet arbejdet seriøst med at finde et bredere indeks et bnp plus som kan vise flere elementer for eksempel forvaltningen af ressourcer og naturgrundlag og forvaltningen af social kapital uddannelsesniveau sundhed levetid beskæftigelse

derfor læner vi os op ad mange andre indikatorbaserede undersøgelser på forskellige områder for eksempel sfis

unicefs sammenlignende rapporter og internationalt er jo nok det mest anerkendte fns

støtter danmark et arbejde i verdensbanken som indeholder pilotprojekter inden for et grønt bnp

har der siden to tusind og ni været et arbejde i gang

gdp som blandt andet arbejder med at udvikle nye begreber og opgørelser af udvikling velfærd og rigdom heri indgår også arbejdet med et sæt indikatorer for livskvalitet som også omfatter natur og miljøområdet

her i folketinget i miljøudvalget klima energi og

og udenrigsudvalget planlægger at holde en konference om grøn økonomi for netop at blive klogere på nogle af de øvrige sider af udviklingen i vores samfund fra radikal side ser vi frem til at det internationale arbejde munder ud i et bredere bnp som er internationalt anerkendt men indtil da må vi klare os med de mange supplerende indeks som faktisk allerede findes for bestemte områder så når enhedslisten nu med det her beslutningsforslag

det kunne man godt få indtryk af at der var stor politisk modvilje mod både i regeringen og de store partier men men

vil bare spørge fru lone loklindt om det ikke godt kunne være et bidrag til det arbejde at vi i et velstående rigt land som danmark faktisk prøvede

udvikle sådan nogle metoder at

også bød ind i det internationale samarbejde med nogle bud på hvordan man kunne gøre

som arbejder med nogle pilotprojekter

allerede bliver brugt

i danmark også indgår i det arbejde som

europa kommissionen og så videre arbejder med derfor mener jeg sådan set ikke der er grund til at vi skal tage nye initiativer

det arbejde lige nu er så vidt forgrenet at det egentlig er bedre

at det ligger i europa kommissionen og

det samarbejde der er der og og det støtter vi jo også

jeg tror al respekt for bhutan og

rigtig godt at afprøve hvordan man laver sådan nogle indeks konkret i et udviklet vestligt industrialiseret land som danmark derfor er enhedslistens forslag jo et forslag til at vi også på det område kan være et foregangsland og gå i spidsen man kan da nogle steder i regeringsgrundlaget og andre steder også høre radikale tale om hvor vigtigt

eksempel for eksempel på det energipolitiske område

det ville være rigtig godt hvis vi også på det her område kunne

hvordan man kunne indrette sådan et indeks og hvilke vanskeligheder og muligheder

det er jo altid et spørgsmål om hvad

kroner og øre også i et specifikt arbejde her

er ingen tvivl om at det arbejde der gøres i europa kommissionen og

statistik og andre steder vi er jo involveret i det arbejde allerede så hvis der bliver noget med at der bliver brug for pilotprojekter

er jeg sikker på at

er jo rigtigt som der står i forslaget at der ikke er en entydig sammenhæng mellem vækst i bruttonationalproduktet og øget velfærd lykke og livskvalitet det er så sandt som det er sagt og det taler absolut til forslagets fordel

også nogle problematiske sider af forslaget som jeg vil vende tilbage til om lidt da jeg skulle forberede mig til i dag

op på den debat der var da enhedslisten for nogle år siden fremsatte et lignende beslutningsforslag om et lykkeindeks dengang sagde sf’s ordfører at undersøgelser har vist at uanset hvilken kultur eller hvilken religion eller hvilken økonomi der gør sig gældende i de enkelte samfund

der én ting der går igen nemlig at det som gør folk allermest lykkelige er livsvarige nære relationer til andre mennesker og det er der jo noget særdeles livsbekræftende i nære relationer til andre mennesker forudsætter at der er en hel lang række

sf’s og regeringens projekt er da også at skabe rammerne for at relationer kan opstå hvad skal der til for at det sker jo blandt andet

skal man kunne få mest mulig ud af det potentiale som den enkelte person har

også have et netværk til at have de menneskelige relationer i derfor arbejder vi for at der bliver skabt flere nye arbejdspladser vi arbejder for en fagligt stærkere og mere rummelig folkeskole vi arbejder for at alle boligområder føles trygge for dem der bor

og så videre og så videre listen kan fortsætte med mange andre punkter det er lige så klart som enhedslisten også nævner i forslaget at en grøn omstilling til bæredygtigt miljø

bæredygtig omgang med vores ressourcer er et andet uhyre vigtigt punkt for at nå frem til et lykkeligere velfærdssamfund det er også de overvejelser der ligger bag beslutningen i

her kommer supplering og ændring af bruttonationalproduktet ind i billedet

vi kan ikke støtte at dette indeks skal erstatte måling af bruttonationalproduktet

som forslagsstillerne ønsker

lave et nyt indeks til erstatning for bnp

så på den måde er bnp et anvendeligt redskab

af værditilvæksten i produktionen i et land og

størrelsen af et lands økonomi derfor er der god grund til at bruge bnp til det som bnp nu kan bruges til

samtidig er det en virkelig god idé

kigge på hvad vi som samfund skal styrke og øge og fremme for at skabe den

mulige trivsel og lykke for vores befolkning det er en utrolig vigtig

jeg synes altså at forslagstillerne blander æbler og pærer sammen med det her forslag

skiller jeg vil bare sige til herre eigil andersen at jeg godt tror at vi i det videre arbejde i de udvalg som arbejder

andre måder at gøre ting op på end via bnp kan indgå en aftale om at vi godt kan beholde bnp som noget vi også

faktisk sige at her er jeg måske kommet til at udtrykke mig rigelig firkantet i det forslag jeg har fremsat

livskvalitet og velfærd sættes i centrum og som på sigt kan erstatte bnp som en reel målestok for hvordan udviklingen er i danmark i bemærkningerne til beslutningsforslaget skrives der om lykke livskvalitet grøn omstilling og befolkningens psykiske velbefindende i liberal alliance mener vi ikke at man kan sætte lykke på en formel lykken er lunefuld og livskvalitet er individuel derfor handler det om at sikre frihed i et samfund friheden gør at enhver kan forfølge sine egne forestillinger om lykke og livskvalitet vi overlader trygt lykken til befolkningen og koncentrerer os om at skabe de bedste rammer for økonomisk vækst i stedet derfor støtter vi ikke beslutningsforslaget

selvmord og så videre altså man kunne godt måle noget og er herre ole birk olesen ikke enig med mig i at det ville være rigtig godt hvis vi baserede vores politik på viden om hvordan vores politik påvirker menneskers muligheder for at udfolde sig i stedet for på ideologi

herre ole birk olesen er overbevist om at frie markedskræfter og uhæmmet økonomisk vækst skaber størst mulig lykke så er det jo bare ren ideologi der ikke

og det gør vi jo også hele tiden

og det er som det skal være

vi har alligevel lidt problemer med at at se hvordan man skulle gøre det her i praksis herre per clausen har i dag

talt om selvmord og aborter er det herre per clausens opfattelse at vi ved vedtagelsen af en ny skattereform skal gøre os forhåbninger om at finde ud af hvordan lavere topskat vil påvirket antallet af selvmord og aborter i det danske samfund og at det så hvis vi kunne finde ud af det

en reduktion af grundskylden

kunne skabe virkelig lykke i de små hjem derfor forstår jeg slet ikke at herre ole birk olesen ikke interesserer sig for om konsekvenserne af den politik han står for overhovedet har de effekter som han siger det har altså hvorfor er liberal alliance så fuldstændig uinteresseret i videnskabelige undersøgelser

som kan bekræfte eller afkræfte vores ideologiske

i højere grad kan forfølge deres egne livsmål skaber et mere lykkeligt folk det vi bare har problemer med at finde ud

meningsfuld forstand altså hvis man havde det ønske at det kunne se sjovt ud hvis månen var rød juleaften

er jo ikke nok bare at ønske man skal også på en eller enden måde operationalisere sine sine visioner og der synes jeg

for enhedslisten med at at omsætte visioner utopi og ideologi til konkret virkelighed igennem praktiske forslag som kan lade sig gøre i en verden hvor der er tyngdekraft og begrænsede økonomiske ressourcer

betydning for menneskers liv i danmark er i forhold til hvad der foregår i mange andre lande i verden underligt indskrænket til at være sådan en snæver økonomisk diskussion bekræfter den her debat jo

mens danmark faktisk internationalt formentlig presset til

som er indholdet i enhedslistens

afvisende over for at tage nogen tiltag i den retning i danmark

netop fordi vi har så udførlig statistik på så mange

netop fordi vi ved så meget

et helt andet og langt bedre udgangspunkt

at afprøve hvordan man indretter et indeks der på det her område kan sige noget langt mere præcist om hvad udviklingen hvad vores politiske initiativer betyder for menneskers muligheder

som de så definerer som et godt liv

det er jo sådan

bnp i mange år har været brugt

til afslutningsdebatter og åbningsdebatter her i folketingssalen

jo få det bekræftet så er der bare det bemærkelsesværdige at

se sammenhænge mellem stigende vækst og højere livskvalitet

man ikke længere konstatere en sådan sammenhæng der er faktisk ikke noget som helst der tyder på at danskerne har fået større livskvalitet i løbet af de sidste fyrre år i hvert fald slet ikke i sammenhæng med væksten i bruttonationalproduktet

måske er det faktisk sådan og det strider muligvis mod nogle af de sådan lidt mere primitive behovsteorier at økonomisk vækst og indkomst kun betyder noget for livskvaliteten op til et eller andet punkt

nogle andre punkter der betyder noget for livskvalitet blandt andet tryghed lighed og tillidsfulde relationer til andre mennesker det er faktisk bemærkelsesværdigt at

for at udfolde sig frit stiger i samfund når ligheden stiger og når der er tillidsfulde relationer mellem mennesker det at mere lighed skaber større tilfredshed hænger måske sammen med at større lighed også skaber større frihed fordi det at have et rimelig fornuftigt

set også giver langt større frihed for

også paradoksalt at nogle af de initiativer der igangsættes for at få vækst i bruttonationalproduktet er forslag som helt åbenlyst erkendt af dem der gennemfører dem øger uligheden helt åbenlyst erkendt af dem der gennemfører dem øger forureningen også selv om i hvert fald moderne forskning nyere forskning tyder på

man altså opnår præcis det modsatte af det man gerne ville det ville et indeks der forsøgte at afveje forskellige faktorer i forhold til hinanden jo sætte meget mere fokus på end det er muligt nu hvor det nærmest beskrives som latterligt hvis man skulle beskæftige sig med hvad en su reform eller en skattereform betyder for menneskers udfoldelsesmuligheder og

synes det er værd at leve jeg synes det er en mærkelig tilgang til politik at det skulle være sådan nærmest lidt smålatterligt at beskæftige sig med skattepolitik

det betyder så at bruttonationalproduktet

faktor hvis vi som politikere fokuserede på at skabe bedre samfund for mennesker

vi skal til at fokusere på at få samfundet til at udvikle sig frem for udelukkende at få det til at vokse derfor er der brug for en grundlæggende værdidebat som

kan være så svær at få taget i et land som netop befinder sig i den fase hvor sammenhængen mellem øget bruttonationalprodukt sammenhængen mellem økonomisk vækst og menneskers oplevelse af at få større udfoldelsesfrihed faktisk er

at man kunne se at væksten i bruttonationalproduktet den økonomiske vækst var det som var med til at skabe bedre vilkår for mennesker en oplevelse af større udfoldelsesmulighed en oplevelse af større lykke

ingen tvivl om så for politiske partier der henter

deres grundsynspunkter og grundprincipper

jo indlysende at selvfølgelig er bruttonationalproduktet stadig væk det vigtigste

sådan var det dengang lærebøgerne blev skrevet jeg appellerer bare til at der i hvert fald er nogle i regeringen og nogle i folketinget der interesserer sig lidt for de forskningsresultater

med til at finansiere bliver lavet i fn

til at finansiere bliver lavet i eu

den her ensidige fokusering på økonomisk vækst i vores del af verden tilsyneladende

at den ensidige fokusering på økonomisk vækst skaber yderligere overbelastning af kloden i form af at vi overudnytter jordens ressourcer har gjort det i et par hundrede år at vi forurener jordkloden sådan at de balancer som eksisterer grundlæggende naturlige balancer

derfor på det område der handler om udnyttelse af jordens ressourcer og som handler om forurening godt på vej til at efterlade en jordklode til vores børn og børnebørn som giver dem væsentlig dårligere betingelser

et godt liv end vi har haft

gennemfører nogle radikale forandringer med sikkerhed

der begik det som nogle moralister med religiøse tilbøjeligheder nok vil kalde en dødssynd nemlig at ødelægge livsbetingelserne for vores egne børn

det synes jeg er katastrofalt når man så oven i købet kan konstatere at det vi gør ikke nødvendigvis er med til at skabe større tilfredshed og lykke i befolkningen vi har tidligere

man skulle lave en bæredygtighedskommission for at udvikle brugbare indikatorer som kan anvendes for at følge den grønne omstilling

holde et vågent øje med hvor mange ressourcer

og hvad konsekvenserne er for miljøet det er efter vores opfattelse nødvendigt for at få en langtidsholdbar og bæredygtig økonomi også det forslag

man må sige at ønsket om at udvikle viden

så udbredt og indimellem kan man jo næsten komme til at holde af danmarks deltagelse i forskellige internationale fora

dér er der faktisk nogle lande hvor det er lykkedes at komme til den erkendelse at både påvirkning af natur og miljø påvirkning af menneskers

afgørende parameter afgørende elementer når der formuleres en politik også når der formuleres en økonomisk politik

at sikre at vi i danmark udvikler et nyt indikatorsæt for samfundsudviklingen hvor livskvalitet og velfærd sættes i centrum

omfattende og skal selvfølgelig indeholde målbare kvantificerbare det betyder bare at det skal være noget som konkret kan påvises og ikke

om hvad folk føler eller mener indikatorer for

til psykisk velbefindende børneliv

vi kan sådan set tage udgangspunkt i meget omfattende forskningsresultater inden for det som

hippieagtigt hedder lykkeforskning

det er vores opfattelse at de her indikatorer skal være vejledende for den danske politikudvikling på akkurat samme måde som bnp har været hidtil

hånden kan vi holde et vågent øje ikke med bare aktiers men selve samfundets kurs i forhold til

forhandlingen er åbnet og jeg giver ordet

forstået på den måde at man tilbyder mennesker nogle mere helhedsorienterede sammenhængende indsatser der flytter folk

det er også det der er det grundlæggende både i min egen politik og i regeringens holdning til hvordan vi bedriver socialpolitik når jeg så alligevel

vil nøjes med at tale pænt om forslaget men ikke vil støtte at vi nedsætter en kommission så er det fordi vi faktisk er midt i en socialreform

an på at vi skulle forandre vores socialpolitik

i gang med at kigge det hele efter hjørne for hjørne noget af brede flertal og vi gør det faktisk i rigtig stor stil

vi har gennemgået det ene kapitel efter det andet i vores sociallovgivning for at vælge

satse på metoder der virker satse på at give mennesker en koordineret sammenhængende indsats satse på at den hjælp vi tilbyder mennesker

den måde at deres livssituation forandres

tager hånd om deres problemer og udfordringer men at man rent faktisk gør dem så stærke

om enhedslistens forslag jeg vil fremhæve nogle af de ting vi har lavet

kan være overgrebspakken det kan være tilsynsreformen vi har også efter stærkt pres fra blandt andet enhedslisten i fællesskab nedsat en en kommission som kigger på ældreområdet vi har en masse resultater

at vi i fællesskab har har gjort noget ved derfor vil jeg være ked af at skulle nedsætte en socialkommission fordi den på en

være lidt af en bremse for alle de mange initiativer og udviklinger der er

for mig at se er kursen meget meget tydelig den er sat

tydeligt fundament for socialpolitikken nemlig at den skal rykke noget at den skal flytte folk at vi skal væk fra

om folks små problemer og udfordringer og i stedet for gøre

så jeg vil da gerne prøve om jeg kan udfordre ministeren lidt for

ministeren har sat de initiativer i gang som bliver beskrevet men hvis man læser vores beslutningsforslag og det som

har sin rod i nemlig en opfordring fra seks

socialministre så er der jo

sige en meget principiel diskussion i det

belyses og løftes og det er jo det synspunkt som de seks forhenværende socialministre beskriver i deres henvendelse og deres opfordring til nedsættelse af sådan

socialpolitikken gennem en årrække

været behandlet og erstattet af beskæftigelsespolitikken det er jo ligesom kernetankegangen i den opfordring

socialministre en gennemtænkt socialpolitik kan være en produktiv faktor i vort samfund til gavn for hele samfundet det er derfor vigtigt at socialpolitikken igen ligestilles med øvrige politikområder indsatser omkring sociale problemer skal derfor være præget af forebyggelse helhedssyn og sammenhæng som inddrager de berørte og deres egne vurderinger og ideer se nu kan jeg høre på ministeren at ministeren egentlig er enig i så vidt jeg hørte det i hvert fald at det

være målsætningen men er ministeren enig i at der er rigtig lang vej igen før vi kan sige at socialpolitikken har fået den retmæssige plads i

at nedsætte en kommission med eksperter og fagfolk der kunne kaste

over det politiske arbejde som regeringen laver og som vi laver her i folketinget det kunne jo være at de havde en masse gode ideer til

vi blandt andet har lavet i fællesskab enhedslisten og regeringen

zoomet ind på noget beskæftigelse nu kigger vi i stedet for på hvordan

om der har været nogle sundhedsmæssige traumer traumer som vi ved hvis de ikke bliver behandlet

at hele familien ender med at gå ned fordi man ikke kan støtte op om en familie som står i en meget svær situation

men mod den samlede familie mod den sociale sammenhæng der er mod

flytte den her familie og få den til at fungere

med de reformer som vi har lavet med førtidspension og kontanthjælp

fokus på den beskæftigelsesorienterede del har man erkendt at man bliver nødt til at snakke om

situation så det fokus som jeg hører at enhedslisten er optaget af

om regeringen leverer jeg mener at regeringen har leveret langt mere end den tidligere regering på det her område

kan ikke forstå at ministeren siger at det skulle bremse nogle af de aktiviteter

ministerens side og de skal bare køre videre det her handler jo om

plejehjemsområdet og på andre områder hvor vi gerne vil have nogle til at kaste lys over det og ligesom det arbejde der er i gang

over og lave en grundig vurdering af hvordan

så jeg forstår simpelt hen ikke modstanden mod det her

hvad der skal være hovedlinjen

vi skal inddrage eksperter at vi skal inddrage viden om hvilke metoder der virker

har gjort nu nævner enhedslistens ordfører selv

lave en handicappolitisk handlingsplan vi laver nationale retningslinjer for snart det ene og snart det andet kendetegnende det alt sammen er at vi taler med dem det handler om vi taler med dem der ved noget om det vi laver en plan for at flytte mennesker og derfor

og vi drøfter tingene med de borgere som det drejer sig om

kommission som skal kigge på den samlede socialpolitik

lagkagen gået i gang skive for skive nogle af skiverne er allerede færdige nogle er undervejs men jeg vil utrolig nødig have at vi skal til at lave et eller andet kommissionsarbejde

i virkeligheden begynder at fortælle os hvordan opskriften skal være når halvdelen af kagen allerede

første juni to tusind og fjorten altså om et år skal komme med anbefalinger på socialområdet kommissionen skal så forholde sig til udfordringer og muligheder i socialpolitikken og levere nogle svar på hvordan området fremmes og forskningen styrkes ifølge beslutningsforslaget skal kommissionen også nedsættes inden åbningen af folketingets møde i oktober to tusind og tretten

dels af forebyggende og sammenhængende indsatser som inddrager og inkluderer borgerne på overfladen kan det jo alt sammen lyde godt og fornuftigt men hos venstre er der altså nogle alarmknapper der blinker rødt i venstre går vi fuldt og helt ind for at de svageste i samfundet skal inkluderes i fællesskabet det handler om at den enkelte skal have mulighed for at deltage i foreningsliv i lokalsamfund og på arbejdsmarkedet socialpolitikken skal sikre at alle kan udnytte deres ressourcer deres evner i videst muligt omfang derfor mener vi også at socialpolitikken skal være inkluderende og helhedsorienteret fine gode ord rigtigt ramt men i venstre mener vi dog at

kommissionens opgaveportefølje er blevet formuleret alt for bredt og uklart målene er upræcise og opgaverne er for omfattende i venstre frygter vi at resultaterne vil blive derefter

været af de sidste tyve års beskæftigelses og socialpolitik det virker lidt formålsløst at vi skal nedsætte kommissioner som skal i gang med historieskrivning for venstre er kommissioner noget man bruger i sager

har noget der skal undersøges meget konkret det kan være et rigtig hjælpsomt redskab og vi har allerede haft et par stykker i socialministeriets regi

vi har fået ud af det vi har kunnet trække kompetencer udefra vi har fået relevant viden der kunne inddrages

udsnit af befolkningen ind

ved godt vi er dygtige til at udnævne folk til at være eksperter men det her

nøgleordet for venstre er konkret så hvis vi skulle nedsætte en kommission med et andet

ville den komme til at miste sin relevans fuldstændig når undersøgelserne

bliver så brede og overordnede som det ser ud til med dette beslutningsforslag så på den baggrund konkluderer venstre altså at vi er uenige i enhedslistens forslag om at nedsætte en socialkommission og vi kan ikke bakke op om beslutningsforslaget

vores forslag jo det ikke noget vi selv har fundet på

i stand til at lytte til hvad der sker uden for disse tykke mure

en opfordring der kom fra seks forhenværende socialministre heriblandt en af ordførerens partifæller nemlig karen jespersen også en af mine

socialminister var hun da i hvert fald fra samme parti gør det slet ikke indtryk på ordføreren

forhenværende socialministre af vidt forskellig

mener at der er grund til at råbe vagt i gevær

vel en slags eksperter vurdering ikke lever op til målsætningen om forebyggelse helhedssyn og sammenhæng ikke lever op til en

politik jeg vil gerne citere en anden sætning fra deres opfordring der er behov for at etablere indsatser som medfører at man inkluderer mennesker som værdige samfundsborgere uanset økonomisk nytteværdi

forhenværende socialministre og

er langt de fleste borgerlige og hvis sådanne mennesker

det er i orden at man har

samfund skal udvikle sig og jeg respekterer at man vælger at sætte sig sammen og skrive et

er familiært ramt af en tidligere socialminister og og jeg er faktisk ret stolt af det som

til formand for den men den arbejdsopgave de blev sat til at lave var meget konkret og så er vi tilbage til konkret derfor mener jeg at vi er nødt til at få lavet et arbejde der giver mening og

vi kan tage fat i det men en kommission nedsat af folketinget med historieskrivning bagud er simpelt hen for

passivt det giver ikke mening vi skal jo fremad og det mener jeg også at herre finn sørensen ønsker

vi ses næste år for nu skal i grave jer ned i kælderen og der skal i gå i gang

vi skal finde eksperter og fagfolk uden for folketinget det skal netop ikke være en ministeriel opgave så må jeg

rette ordføreren der er ikke tale om historieskrivning der står jo klart og det citerede ordføreren også

af de sidste tyve års beskæftigelses og socialpolitik det er jo nødvendigt at kigge på dem hvis vi skal finde nøglen til

det hænger meget snævert sammen med det hovedsynspunkt der er fra de seks forhenværende

socialministre at beskæftigelsespolitikken har taget fuldstændig

det der er grundtanken i den her henvendelse det synes jeg er kerneproblemet

så er der jo bare lige det at sige

er mere end tyve år siden vi har haft en socialkommission sidst så det var måske en rigtig god idé

herre finn sørensen så havde tænkt sig at aflønne disse mennesker der skal sætte sig i historiearkivet og grave frem hvordan man synes det er jo gået i betragtning af at vi jo inden for de sidste ti år haft en ledighedsprocent der kun er gået nedad

første ti år bagud få at vide

vores socialpolitik har virket og vores beskæftigelsespolitik har virket folk er kommet i beskæftigelse men det behøver vi jo ikke sætte en kommission til at grave frem det har vi jo kunnet konstatere

danmarks statistiks tal

må ind her det bliver ikke venstre der kommer til at hjælpe med at få lavet det

det her beslutningsforslag det betyder ikke at vi ikke

om at selvfølgelig skal socialpolitikken være helhedsorienteret selvfølgelig skal vi blive bedre til at gøre det der virker og

enige om at socialpolitikken skal højere op på dagsordenen

det vi er i færd med er jo netop at kickstarte socialpolitikken vi har lavet en økonomisk kickstart og den bliver der talt meget om

jo også i færd med en kickstart af hele socialpolitikken

set midt i den socialreform

socialministeren har sat i værk med alle de ganske mange forskellige tiltag

område for område løfter de ting der ligger i

på en måde som jeg tror kommer til at gøre en helt voldsom stor forskel for de mennesker som er i berøring med det

vej med en handicaphandlingsplan ministeren er i færd med

sætte på dagsordenen hvordan vi samarbejder med frivillige i

de spille det synes jeg egentlig også er er ganske vigtigt vi har en hjemmehjælpskommission

ordføreren selv har været meget aktiv i at få nedsat

men jo også fuldkommen rigtigt at socialpolitik er så utrolig meget mere

socialministerens ressortområde

hvert fald noget som jeg er ret optaget

at få sikret ungerne en ordentlig skolegang

så vi kan få brudt med det grundvilkår der stadig væk

at det vigtigste valg et barn kan træffe i dag er valget er forældre og der har barnet ikke

selv socialpolitik er også sundhedspolitik derfor er vores sundhedsminister i gang med noget som jeg synes er meget socialpolitisk

vi oplever at der er ti års forskel på hvor lang tid man kan regne med at leve afhængig af om man tilhører den vellønnede veluddannede del af samfundet

tilhører den del som ikke har nogen særlig høj indkomst

uddannelse for eksempel socialpolitik er jo i den grad også beskæftigelsespolitik når det handler om at få flyttet folk

det handler om at vi har en grundholdning der siger at det

mod et menneske er slet ikke at have nogen forventninger til det det er jo den kæmpestore ændring vi er i færd med at foretage ovre på beskæftigelsesområdet

alle kan bidrage med noget

godt være at alle ikke kan bidrage med en

de krav som bliver stillet på det ordinære arbejdsmarked

på en måde så man også kan have et fleksjob selv om man måske ikke kan arbejde mere end to timer om ugen og hvis vi laver vores kontanthjælpssystem om på en måde så

vi i stedet for at bruge flest penge og flest kræfter

at genere dem som egentlig godt kan

har nogle andre vanskeligheder end at de mangler et arbejde og som har længere vej ind på arbejdsmarkedet så er det jo også

socialreformen men for mig er det i hvert fald et eksempel på den socialpolitiske kickstart

er en af grundene til at jeg synes det ville være

en socialkommission lige

i bemærkningerne til beslutningsforslaget for det vil være meget omfattende

en rapport som jeg smaddergerne vil læse men det skyldes mere at jeg er en lille smule nørdet og synes den kunne være spændende

end det skyldes at jeg synes der er ret meget tvivl om hvor socialpolitikken bør bevæge sig hen

politisk uenighed jeg vil gerne spørge ordføreren er ordføreren enig i den grundtanke som ligger i

opfordringen fra de seks forhenværende socialministre og som vi i enhedslisten har sat af fra nemlig den grundtanke at socialpolitikken er blevet undertrykt nu bruger jeg det ord af beskæftigelsespolitikken den er blevet erstattet af beskæftigelsespolitikken det er jo det nu citerede jeg mere korrekt

det synspunkt deler enhedslisten det har vi ikke lagt skjul på og det fremgår også af begrundelserne og formålet med kommissionen

at få kastet lys over hvad konsekvenserne af

kan gøre op med det sådan at socialpolitikken får den retmæssige plads i det samlede politikbillede som den burde

af vores arbejdsløse i de seneste år

på en måde så jeg synes at man at man måske næsten kunne tillade sig at sige at vi er i gang med også socialpolitisk at påvirke den beskæftigelsesindsats der foregår et enkelt eksempel på det er jo den reform vi har lavet af førtidspensionssystemet hvor vi i stedet for bare at sidde og slå folk

hvad ved jeg så siger vi

nej du skal have et ressourceforløb

men også henne i socialforvaltningen og faktisk også fra uddannelsesfolkenes side og fra sundhedssystemets side sætter os sammen rundt om bordet hælder alle

til rådighed for eksempel de beskæftigelsespolitiske værktøjer

at folk risikerer i mange mange år i det ene ressourceforløb efter det andet at leve

lykkeligere eller mere raske af så måske er vi inde ved benet her at der i virkeligheden er en politisk årsag til at ordføreren og måske også regeringen afviser vores

lave om på de ting som jeg synes har været forfejlet i den indsats man har lavet de seneste år og det er vi i gang med det vil jeg hellere bruge mine kræfter på jeg vil også hellere bruge ministeriets kræfter og økonomiske ressourcer på det end på at

bliver lykkeligere af at man bare lader dem være og at den besked man har til dem er dig har vi ikke brug for dig har vi ingen forventninger til

som socialdemokrat meget stor tilhænger af at vi laver en aktiv indsats

en aktiv indsats der giver mening det skal være en indsats hvor folk kan honorere de krav man stiller men jeg mener ikke at der kommer noget godt ud af ikke at have forventninger og

jeg mener faktisk at det er at

taler om at det kunne være spændende at finde ud af hvad der er sket gennem de seneste tyve år

tale og det ordføreren siger efterfølgende at det er der behov for og jeg kan da bare nævne hjemløsestrategien det var jo under vk regeringen og jeg kan nævne den første frivillighedsstrategi civilsamfundsstrategien og det var altså også under den forrige regering

og den tidligere socialminister kommer med nogle glimrende eksempler på det når jeg alligevel bruger ordet kickstart er det fordi jeg har den grundlæggende holdning at man i de ti fede år hvor man

folk kunne købe udekøkkener og velværebadeværelser og

arbejdsløshed i danmark

på højkonjunkturen jo alligevel ikke formåede at rykke nok ved socialpolitikken

de tider hvor vi havde så

er jo antallet af udsættelser

at få knækket den kurve det er endelig lykkedes nu en god del af det skyldes en fælles indsats ikke bare fra vores

i satspuljen men jo også fra folk i kommunerne og alle mulige andre steder boligforeningerne og så videre det kan

ordføreren nævner det med antallet af udsættelser der blev virkelig også sat ind under den forrige regering hvilket heldigvis er noget man bringer videre i den nuværende regering

der er blevet sat rigtig mange ting i gang under

aldrig nogen sinde brugt så mange penge på det sociale område som under den forrige regering nu nævner

er antallet af hjemløse steget med omkring tusind personer

mister deres arbejde så er der også flere som er i risiko for at blive hjemløse og derfor ser vi

i antallet af hjemløse det handler især om unge mennesker og det handler om unge mennesker hvor man ikke

tidligt nok og hvor man ikke tidligt nok har fået lavet en indsats

i psykiatrien og i forhold til de misbrugsproblemer som de eventuelt måtte have det vi kan se i

hjemløse i dag er jo at de har meget massive problemer og at de har mange flere problemer end hjemløshed

er det jo et temmelig komplekst problem som vi heldigvis har sat gang i

hvor det er ordføreren mener at man kickstarter i forhold til

der også blev debatteret med den tidligere spørger

den indsats der er sket over de senere år

i en socialreform hvor vi område for område løfter socialområdet op og gør det bedre meget af det gør vi jo heldigvis sammen jeg mener at tilsynsreformen i sig selv er

en mindre socialpolitisk revolution jeg mener at overgrebspakken hvor vi endelig får

en kickstart af indsatsen for

de alt for ringe resultater som vi har haft i ganske mange år i forhold til vores stofmisbrugere

de ting som jeg nævnte før i forhold til hele den

på et menneske som er arbejdsløs eller et menneske som er i vanskeligheder

og revolutionere i stedet for

at hvis man stiller nogle krav og har nogle forventninger som folk kan honorere

det som er det bedste for det enkelte menneske

siger og hvad regeringen gør og den diskussion vi måtte have med ministeren om det det der interesserer mig

ordføreren synes er vigtigt at prioritere jeg spørger igen fordi jeg synes det er lidt stort

svaret her viser jo også at i virkeligheden kun handler om

videreudvikle de initiativer der er taget tidligere altså når man nævner hele

bag anbringelsesreformen

fru benedikte kiær stod bag barnets

reform så de eksempler jeg har hørt indtil nu er jo videreudvikling

ret store reformer der blev iværksat under den tidligere regering så kan ordføreren blive mere præcis

tilsynsreformen synes jeg man må anerkende og alle på området siger det her

de her tilbud til nogle af vores allermest udsatte børn og borgere for jo også

altså jeg mener faktisk at

næsten alt hvad regeringen laver og på

tager opgøret med ulighed i sundhed efter år med

forkælelse af privathospitalerne og med

private sundhedsforsikringer når vi på børneområdet netop sætter ind for endelig at få brudt den sociale arv og så videre

en pludselig omfattende ændring af et lands regime

nødt til at spørge hvor den folkelige opstand

kommer den undskyld det var

jeg nødt til at spørge ordføreren er det ikke rigtigt at

reformer der bliver talt om og som

jeg sagde var vist at jeg mente at det var en mindre socialpolitisk revolution at vi nu heldigvis sammen hvert eneste parti i folketinget også også enhedslisten har

er bestemmende for hvor lang tid man lever ikke skal være hvilken uddannelse man har eller hvor høj en

socialpolitisk indsats en rigtig god socialreform

at få gjort op med

hvad der foregik på vores opholdssteder

at der var nogle rigtig brodne kar

stillede alle de andre i et rigtig dårligt lys så tror og håber jeg også at vi er enige om at det jo også er sådan at vi stadig væk ikke

rent faktisk fjerner fra deres hjem og får givet dem nogle bedre livschancer

når vi som samfund går ind og fjerner dem det skal vi blive så meget bedre til og det tror og håber jeg faktisk at vi er

med tilsynsreformen

det sociale område som skal være med til at forbedre forholdene for udsatte grupper i danmark udsat kan man være på mange måder og det er vigtigt at et velfærdssamfund som det danske har mulighed for at hjælpe mennesker som af forskellige årsager i kortere

det omgivende samfund nogle gange skal der lovgives andre gange er det tilstrækkeligt at der forhandles og laves aftaler eller også skal der kigges på et givent område med særlige øjne som ikke kun er politiske men som ud fra en ekstern vurdering vil give et godt udgangspunkt for senere politiske drøftelser når vi i dag drøfter om der skal nedsættes en socialkommission er det fordi det fra forslagsstillernes side gerne ses at der fremover laves en ændret praksis på det sociale område

områder der skal ændres og justeres om en socialkommission er det rette på nuværende tidspunkt i forhold til det

være noget der taler for og noget der taler imod man må aldrig undervurdere vigtigheden af at se på det sociale område og jeg mener at så snart der opdages noget der skønnes uhensigtsmæssigt i forhold til at støtte og hjælpe udsatte borgere må der skrides til handling

at afvente en kommissions arbejde et eksempel kan være den tilsynsreform der nu bliver vedtaget af samtlige partier i folketinget her var der synlige mangler på området og derfor var det bedre at vi fra politisk side handlede hurtigt og lavede et intenst forhandlingsforløb i stedet for at en kommission skulle arbejde med det i flere måneder efterfulgt af politiske forhandlinger og dernæst udmøntet i lovgivning der så skulle implementeres

jeg mener at kommissioner skal nedsættes når det skønnes at være det optimale både indholdsmæssigt og tidsmæssigt et eksempel herpå er at

beslutningsforslag om at nedsætte hjemmehjælpskommissionen her var der igennem længere tid observeret uensartethed og tvivlsspørgsmål som gjorde det relevant at få endevendt området det kommissionsarbejde vil vi inden længe blive præsenteret for og det ser jeg selvfølgelig meget frem til behovet for en kommission lige nu til at se på det sociale område som et stort hele er jeg lidt tvivlende over for

stilling til om det er nødvendigt at tage skridtet videre

gerne foreslå at vi i socialudvalget arbejder videre med at få lavet en høring hvor vi får

siden jeg blev socialordfører synes jeg at vi alle

hvert vores udgangspunkt og politiske holdninger har haft et ønske om at forbedre området noget er kommet på initiativ af ministeren andet som følge af oppositionspartiernes ønske om at foretage ændringer det ser jeg som positivt og jeg synes at den forrige debat

for hvad måske ikke er særlig klædelig for nogen af parterne at socialpolitik også skal være forebyggende og være præget af helhedssyn og sammenhæng er jeg helt enig

jeg mener at vi bredt politisk

både bærer præg af at være forebyggende og helbredende på samme tid sådan er det nok på det socialpolitiske område og

vil det nok altid være vi må hele tiden huske på at vi har et ansvar for de udsatte grupper og også i en tid præget af krise hvor det tit gå ud over de måske mere såkaldt bløde områder derfor er det glædeligt at enhedslisten anerkender de reformer der er lavet og anerkender at der bliver lavet forbedringer

er et skridt i den rigtige retning og der er det jo så

at vi nu kan se at den måske ville have overhalet en socialkommissions arbejde

vi kan nu se at vi allerede får sat noget i værk fra nytår og så kan vi så evaluere det i løbet af et års tid og se om der

er ting der skal justeres

skal have råd til at hjælpe de udsatte medborgere i vores samfund

gerne sammen med enhedslisten om at styrke det her område men vi bakker

mere nuanceret tilgang til vores forslag end jeg hørte fra de tidligere man skal passe på med at fornærme nogen i dag

om at vi drøfter det i socialudvalget og ser om vi kan få flertal for at vi arrangerer en høring

det her forslag er at få et helhedssyn ikke kun i sagsbehandlingen ude i kommunerne men et helhedssyn i folketingets syn på socialpolitikken hvor vi er meget enige med de her seks forhenværende socialministre om at socialpolitikken er blevet sat i skammekrogen hvis jeg må sige det kort det kan

mange områder som man arbejder med også på det sociale område men som jeg også

er det sociale område jo meget specielt og det er meget

hvad tidligere socialministre har udtalt

deres hovedpointe er at socialpolitikken gennem en årrække har været behandlet og erstattet af beskæftigelsespolitikken jeg mener faktisk at mange af de problemer vi har i socialpolitikken der er også noget med ressourcer

af det problem at beskæftigelsespolitikken har taget over det var det jeg gerne ville have ordførerens syn på så kvitterer jeg endnu en gang og ser frem til at vi får nogle drøftelser i socialudvalget hvor vi så

og jeg synes at jeg i min hverdag ligesom herre finn sørensen også prøver at få hevet det

finansiering vi synes den er forkert vi vil gerne satse på at der skal være noget

at vi har en finansminister der har meldt ud at indtil to tusind og sytten kommer der ikke nye penge

er meget socialpolitik at tage op til debat jeg kan også nævne hjemmehjælpskommissionen igen som jeg havde med i min ordførertale den er

man nedsætte kommissionen fint nok for mig for mig er det primære at den blev nedsat at den nu kigger på området og snart barsler med

er socialpolitik frem for beskæftigelsespolitik så vi er

præget af et helhedssyn og forebyggende og sammenhængende indsatser jeg er enig med enhedslisten i at vi skal skabe en inddragende og inkluderende socialpolitik og er meget enig i tankerne bag en helhedsorienteret indsats dog mener jeg ikke at nedsættelsen af en socialkommission er svaret vi har et fælles mål nemlig at tilbyde borgerne en sammenhængende og opbyggende hjælp men løsningen er ikke en kommission på en lang række punkter er

lave tiltag der skal fremme netop de værdier og mål vi deler med enhedslisten men ved at nedsætte en socialkommission

end kommissionens arbejde og i stedet for at vente på en kommissions anbefalinger mener vi

skal fortsætte den fokuserede indsats inden for socialpolitikken og udvikle den løbende i enhedslistens forslag lægges vægt på at kommissionen skal bestå af en række

inddrages i udarbejdelsen af socialpolitikken vi kan ikke være mere

er jo dem der er tætte på virkeligheden og kan bidrage med både erfaringer og faglighed

disse involveres hver eneste gang ny socialpolitik bliver udarbejdet det har vi jo også allerede gjort på en lang række områder og det ønsker sf fortsat at vi skal gøre vi er allerede nået langt i udviklingen af socialpolitikken og mens socialreformen er i gang

mener jeg vi bør fokusere på denne evaluering og arbejde med reformen kan blive bremset eller hæmmet af en kommission modsat betyder dette selvfølgelig ikke at vi ikke løbende skal forholde os konstruktivt til data erfaringer og ny information grundlæggende er jeg altså helt enig i formålet bag beslutningsforslaget

skal virke forebyggende og lighedsskabende

med udgangspunkt i dennes situation og ressourcer men som sagt

at vi netop nu arbejder med dette udgangspunkt og menneskesyn i regeringens socialpolitik

fokus bør derfor bevares på en socialpolitik der løbende udvikles i retning af disse værdier som vi netop ser med socialreformen jeg skal hilse at sige fra fru liv holm andersen at hun er enig med

at alt muligt andet skal sættes i stå at man bare skal vente til den er færdig og at man ikke skal foretage nødvendige tiltag på akutte områder som dem man

jo allerede er i gang med hvor står det

jeg som en meget vigtig begrundelse for at afvise

kommissionen kommer snart med sit forslag dengang man lavede en socialkommission tilbage

jo også hele tiden i de der par år det

nu kommer det snart

en kommission bliver brugt som en syltekrukke

på det tidspunkt siddende regering ønsker at bruge kommissionen til det

at den siddende regering kan skaffe sig et flertal i folketinget for at bruge kommissionen som en syltekrukke

ordføreren bekræfte at det jo er en forudsætning for at kommissioner får den virkning sagt positivt hvis man har en regering der virkelig ønsker at der skal ske noget på de akutte områder hvor man gerne vil sætte ind så fortsætter den vel med det uanset om der er nedsat en kommission

socialpolitikken vi er enige i skal inddrage borgerne vi er enige i at borgere skal være herrer i eget liv men vi er ikke enige i

tale for hende men det skal ikke forhindre medlemmer af folketinget i at stille spørgsmål til mig så vil jeg bare svare efter bedste evne enhedslisten opfordrer med dette beslutningsforslag regeringen til at nedsætte endnu en kommission denne gang en socialkommission kommissionen skal

undersøge hvordan udviklingen af en socialpolitik fremmes og endelig se hvordan forskningen styrkes så der udvikles tidssvarende redskaber til at måle og evaluere virkningerne af den førte politik som det hedder i bemærkningerne liberal alliance mener at endnu en kommission blot vil forstærke den tendens der forvandler den offentlige sektor til et aktiveringstilbud for konsulenter og djøfere som beskæftiger sig med en hel masse der faktisk intet har med den egentlige opgave at gøre

hvor akademikere og konsulenter regner ud hvad frontpersonalet skal beskæftige sig med det er endnu et udvalg der kan beskæftige nogle eksperter en rum tid hvorefter det nedkommer med en rapport der lægges i skuffen og kun hives frem ved festlige lejligheder liberal alliance mener at den offentlige sektor skal slankes og at kuren er færre kolde hænder

er at fru thyra frank sætter sig ned og læser enhedslistens

så vil

at den beskrivelse som hun har givet af det i sin ordførertale intet har med indholdet i enhedslistens

emne virker vores socialpolitik gør den gavn

været en ret interessant debat i dag men hvis vi går tilbage til det der

er formålet med det her beslutningsforslag

at det er at få nedsat en socialkommission udgangspunktet for enhedslisten er det brev som seks tidligere socialministre har skrevet under på og med udgangspunkt i det de fremhæver i deres brev

har været og kommer så med et forslag

synes jeg at enhedslisten nok går noget længere end det de seks socialministre peger på jeg synes

de tidligere socialministre siger at

at sparekrav skal forbindes med for eksempel anbringelsesreformen og kommunalreformen er forkert

ikke derfor man lavede anbringelsesreformen og det var heller ikke derfor man lavede kommunalreformen man lavede jo også kommunalreformen

at få styrket hele sundhedsområdet så jeg synes at enhedslisten bevæger sig for langt ud ad en tangent i forhold til det som

peget på for de seks socialministre peger på at der er kommet rigtig meget bureaukrati inden for socialområdet at der er brug for at vi kommer tilbage til essensen at der er brug for at vi tager mere udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats hvor vi sørger for at vi

det bureaukrati vi nogle gange drukner vores socialarbejdere i det er baggrunden for at vi

kan støtte det forslag der ligger her fra enhedslisten så kom dansk folkeparti i deres ordførertale med et ganske glimrende forslag jeg synes faktisk at det er dagens bedste tilbud

på socialområdet at vi sætter os ned i udvalget og taler om om det ikke kunne være en rigtig god idé med en heldagshøring hvor vi ligesom får nogle kloge hoveder på banen og ligesom får et

er sket rigtig mange ting gennem de seneste år der er sket rigtig mange ting med anbringelsesreformen barnets reform og vi kan blive ved med at nævne alle de tiltag der er blevet sat i gang som netop skal forbedre socialområdet og som netop skal gøre det bedre for dem det hele drejer sig om nemlig nogle af vores mest udsatte borgere så det her med en høring

i socialudvalget og som jeg synes vi skal sætte på skinner så vi med udgangspunkt i den høring kan tage en videre drøftelse af hvordan det står til på socialområdet

men jeg forstod simpelt hen ikke hvad der var i vejen med med vores

og hvor det var for vidtgående i forhold til det som de her forhenværende socialministre siger og det

fuldstændig enig men jeg synes simpelt hen at enhedslisten med

rigtig mange ting der har med fordelingspolitiske spørgsmål at gøre og så synes jeg egentlig skævt udgangspunkt at sige

fremhævet anbringelsesreformen og kommunalreformen som nogle eksempler på de meget større sparekrav

ikke det der var udgangspunktet for anbringelsesreformen og udgangspunktet for kommunalreformen hvor man i høj grad ønskede særlig på sundhedsområdet at skabe en bedre kvalitet og skabe en større specialisering inden for en lang række behandlinger hvilket

det vi har skrevet i vores beslutningsforslag for

tilsynsreformen og de andre eksempler som

spare så den forstår jeg ikke

formulering står der har ført ordføreren på

sparekrav på velfærdsområderne det gælder de mange reformer anbringelsesreformen

man mener at nogle af de reformer som netop skulle gå ind og hjælpe nogle af dem som virkelig har behov for hjælp kommer ind under den hat

stadig større sparekrav og det kan jeg ikke forstå

vi skal sætte os sammen i socialudvalget og få en god drøftelse af hvordan vi kan få sådan

desværre ikke flere mandlige socialordførere end undertegnede hvilket man måske nok kunne beklage

jeg synes egentlig at den har været udmærket

alligevel er kommet et lille stykke af vejen som enhedslisten gerne vil med

så beklager jeg selvfølgelig at man ikke kan følge vores forslag om at få nedsat den

jeg kan forstå på regeringspartiernes ordførere

at man mener at regeringen flytter sig så hurtigt på det her område

resten af mit oplæg her

kaste lys over hvad konsekvenserne er af det som er hovedproblemet og som vi også fremhæver i vores

socialministre også fremhæver nemlig det at beskæftigelsespolitikken har taget mere og mere over

tror vi det ville være en rigtig god idé

kunne få et mere helhedsbetonet syn på det

socialpolitiske visioner

kunne blive udfordret på sammenhængen eller måske

det nytter jo ikke noget at vi er lappeskræddere med den ene hånd hvis vi samtidig klipper alt tøjet i stykker med den anden hånd og det er jo her hvor der

en grundlæggende politisk forskel

beskæftigelsespolitiske linje som har været ført der vil jeg gerne nævne de centrale arbejdsmarkedspolitiske reformer

alle sammen er blevet gennemført

at styrke inklusionen af borgere på arbejdsmarkedet borgere som befinder sig i en udsat situation

at styrke arbejdsudbuddet som jo ikke handler om at folk skal have noget mere arbejde men om at øge udbuddet af arbejdskraft der er efterlønsreformen der er dagpengereformen der er reformen af førtidspension og fleksjob der er den seneste reform af kontanthjælpen og i et vist omfang også su reformen

er det fælles billede af konsekvenserne af de reformer er at mange flere tusind mennesker skal leve i årevis på væsentlig lavere ydelser end de har gjort indtil nu det fælles billede er at mange flere tusinde flyttes fra en indtægt på dagpengeniveau til kontanthjælpsniveau og nu til en endnu lavere såkaldt uddannelsesydelse som svarer til den nuværende

su sats på fem tusind syv hundrede kroner per måned for en enlig

jeg kan ikke forstå at man ikke vil forholde sig til det faktum

er i gang med at sætte de udsatte mennesker på arbejdsmarkedet

at man med de nuværende tiltag

har gang i og som enhedslisten i det store og hele ikke har nogen kritik af

jo tværtimod medvirket til flere af dem

i høj grad betales af mennesker på overførselsindkomster der foregår nedskæringer store nedskæringer i kommuner

færre pædagoger færre social og sundhedsassistenter skolelærere sygeplejersker alle de grupper som

flere sociale problemer eller som skal hjælpe til med lappeskrædderiet bagefter når folk er kommet i ulykke

på sagsbehandlingsdelen man kan bare spørge dansk socialrådgiverforening om hvordan sagsbunkerne vokser for deres medlemmer der er en strategi om at modernisere den offentlige sektor for tolv milliard kr som skal betales af de offentligt ansattes løn og ansættelsesvilkår der er også et begyndende opgør med silotænkning bureaukrati og overflødig kontrol af de ansatte det kvitterer vi for det er de dele af de reformer som vi ellers er meget modstandere af som der er noget positivt i hvilket vi ikke har undladt at gøre opmærksom på men når man kigger på de reelle problemer der er i den offentlige sektor på det her område så burde man nok være lidt mere beskeden og erkende at der er meget lang vej igen førend

problemer og så er der jo sidst men ikke mindst

at skabe nye job her og nu ikke luftige job i et regneark

øget arbejdsudbud og konsekvenserne af det men rigtige levende arbejdspladser fordi det i sig selv gør at der bliver mere plads på arbejdsmarkedet også til mennesker med nedsat

hovedsigtet med vores forslag på det her område er netop at få det helhedssyn på socialpolitikken at man er nødt til at diskutere hvordan den hænger sammen med al den anden politik der bliver ført og hvilke ideer

en socialpolitik der kan leve op til de målsætninger som de tidligere socialministre har formuleret så godt og som alle i dag siger

det de gerne vil arbejde efter forebyggelse helhedssyn og sammenhæng

vil have et inkluderende samfund

jeg kan jo tælle der er et stykke vej endnu til et flertal

vi selvfølgelig tage imod dagens næstbedste tilbud og håbe at vi kan overbevise resten af udvalget om

otte år og nogle af de mest fantastiske stunder jeg husker tilbage på i den forbindelse er faktisk nogle af de vielser jeg har foretaget det har været utroligt at få lov at komme tæt på mennesker

har ønsket at få lov at blive gift på en lidt anderledes måde som har ønsket at blive gift under nogle andre former i en have på et museum rundtomkring i byen

man kan få en anden og en mere intim og personlig oplevelse end man måske får på rådhuset jeg

den situation at folk gerne vil vies i deres kolonihave

på den anden side af kommunegrænsen og så havner man i

foretage vielser i den kommune man selv er

løsninger på forstået på den måde at jeg har viet ganske mange par rundtomkring ved deres køkkenbord i lejligheder på vesterbro og andre steder og så har vi senere på dagen gentaget vielsen med tøj på hvor vi

det er vi også i gang med og regeringen har meldt ud for ganske kort tid siden

er i gang med at se på en regelforenkling af ægteskabsloven

andre ting men det her er et af elementerne når jeg alligevel vil afvise venstres beslutningsforslag handler det til dels om at der er noget praktik

lidt bureaukratisk som muligt den model venstre lægger op til er

have lov til at foretage vielsen i en anden kommune

dialog med kommunernes landsforening om om det er den rigtige måde at

så er der selve tidsaspektet som i venstres forslag er

ikke have det på plads og derfor finder jeg anledning til at afvise beslutningsforslaget på trods af at

er enig i intentionerne skal vi lige have afdækket nogle af de der praktiske teknikaliteter og så vil jeg glæde mig over at det ser ud til at den ændring regeringen vil fremlægge vil få let ved at finde et flertal for er enig i som venstre også peger på at det er vigtigt at få en modernisering og det er helt på sin plads og derfor er

for to måneder siden spurgte ministeren om hvorvidt ministeren ville lave det her om

jeg forstår jo så at beslutningsforslaget

jeg så bare ikke forstår er hvorfor ministeren ikke vil stemme for beslutningsforslaget

ændre så jeg bliver nødt til at spørge ministeren om

i beslutningsforslaget som man vil stemme imod altså som forårsager at man vil stemme imod eller er det bare den

med at man ikke kan holde til at stemme for oppositionens

er færdig hvis ikke den er godkendt i regeringen

vil ikke stille noget i udsigt jeg ikke kan være hundrede procent sikker på at kunne levere så det er den måde man også svarer på

nogle økonomiske konsekvenser som skal afklares eksempelvis er

med økonomiske administrative konsekvenser

til merudgifter hvordan får vi dækket dem skal det være gennem brugerbetaling hvordan sørger vi for

grønland og færøerne hvordan kan man få implementeret reglerne hvordan skal vi kigge på at

lavet en afklaring af nogle af de her problemstillinger vi bliver nødt til at inddrage kommunernes landsforening

det her mest praktisk så landets borgmestre vil synes at det er en fornuftig model vi lægger frem så anerkendelse ros og respekt

sat det her på dagsordenen jeg har selv

vi er i gang med at lave det om og jeg håber at vi i fællesskab kan finde en løsning som både venstre og regeringspartierne

hvorfor man ikke vil stemme for beslutningsforslaget

et beslutningsforslag i til at gennemføre et lovforslag derfor er

så ministeren skylder stadig væk at svare på hvorfor man ikke vil stemme for det her beslutningsforslag

dermed er betingelserne for beslutningsforslaget

ministeren men som egentlig har gjaldt alle ministre og nok

i forhold til det politiske liv og det det er det at når nogen fremsætter et beslutningsforslag at man så ikke hvis man er enig i det viser storsind og siger at

jeg undrer mig bare over at det er sådan

generelt at det altid har været sådan men jeg synes bare at det er mangel på storsind det må

at venstre kommer med forslaget men at jeg forklarer at regeringen er på vej med en regelforenkling en modernisering af ægteskabslovgivningen

derfor er der ikke nogen grund til at stemme for beslutningsforslaget som jo i øvrigt vil pålægge regeringen at sørge for at det her kan være gennemført inden første januar når nu jeg ved at det

så giver det ingen mening at stemme for og derfor er det ikke et udtryk for

være arrogant eller udvise manglende storsind men simpelt

det går jeg ud fra at man kan klare rimelig hurtigt jeg kan bare ikke forstå at man ikke stemmer for beslutningsforslaget men jeg indrømmer

helt blankt at det jo ikke kun gælder

en almindelig regel om at

jeg synes bare at det kunne være rart hvis der var lidt højere til loftet i folketinget

at man anerkendte at selv en opposition kan få en

alligevel vil påpege at det her er noget lidt andet

også i substansindholdet i det som jeg gerne vil og det som venstre vil vi er enige om at det skal være lettere at det skal være mere let for den enkelte borger at finde en løsning jeg har peget på at der er nogle problemer vi lige skal have afklaret både med kl og i forhold til lovgivningen

og det er at sørge for at der skal være en anden kommune som skal godkende at der nu er en der rejser ind og foretager

det ville være lettest hvis man kunne undgå det men da det ikke er afklaret kan jeg ikke stemme for beslutningsforslaget når jeg ikke kender den konkrete model for den konkrete model skal vi først have afklaret i regeringen og også

intentionen er jeg enig i men hvis vi kunne lave en model der ikke behøvede at betyde at vi skulle lave godkendelse af den kommune som vielsen så kommer til at skulle

endnu bedre model så ja det her minder om hinanden men jeg synes at regeringens ideer

er rækkefølgen selvfølgelig pludselig en anden jeg skal gøre det

har taget initiativ til at få

det skulle også være kendt i i offentligheden jeg tror

og økonomi og indenrigsministeren

bemærke nu at jeg synes det måske virker lidt mere som

forslagsstillerne fastholder at vi skal

har skitseret at hun

sig gøre at reglerne ikke skal være så rigide men som tidligere regeringsparti

ikke er alting vi bare sådan lige kan lave med et fingerknips

for eksempel kommunernes landsforening måtte have at sige her og at der er nogle nogle ting som vi bliver nødt til

at

styr på juraen når vi laver et lovforslag

forslagsstillerne i forhold til at

stemme for forslaget i dag

set har taget initiativ til netop at få lavet om på den måde som det fungerer i dag

er forhåbentlig det som vi alle sammen er mest optaget af så kan

kunne forstå at venstre så vil stemme

ændringsforslag til beslutningsforslaget om at det først er per første februar at regeringen skal have

er det som ministeren også var inde på og jeg bemærkede

om hvorvidt en anden kommune også skal godkende at vielsen foregår der kan ordføreren forestille sig at der bare skulle være fri adgang til at foretage vielser i andre kommuner uden skelen til de regler der gør sig gældende dér altså hvis nu en kommunalbestyrelse har besluttet at i deres kommune foretager man kun borgerlige vielser på rådhuset så mener jeg ikke at man skal kunne gå uden om

lokale bestemmelse ved

havde en holdning til det

man faktisk kunne løse det i mindelighed at de kunne sige

vi gør det på den måde eller havde nogle gode forslag til hvordan vi vi udformede det hvis man udformer det

tænker jeg bare at vi skal have afklaret hvad det betyder i forhold til forskelsbehandling af

afklaret hvad det så ligesom ville kunne have af juridiske konsekvenser

for de borgere der så måske måtte rejse over og gifte sig

alligevel og hvad vil det betyde jeg synes bare at det egentlig ville være fair nok lige at sige

stået her og indrømmet at det kun er på grund af beslutningsforslaget fra venstre

ikke rigtigt ministeren redegjorde tværtimod for at hun har været optaget af ganske længe helt tilbage fra

sin tid med nogle ganske personlige erfaringer

om hvor borgerlige vielser må finde sted det er helt afgørende for venstre i den her sag at det en kommunalbestyrelse beslutter i forhold til hvor vielser kan foregå skal vi udvise respekt for skal jeg forstå

at man altid skal udvise respekt for det kommunalbestyrelsen beslutter

diskussion ved første behandling så mit spørgsmål er klart vil ordføreren respektere kommunalbestyrelsens ret til at beslutte

må finde sted i en kommune

meget alvorligt hvad de måtte have af holdninger til det her hvad deres input måtte være til det og lige præcis

rent faktisk seriøst arbejder med det her frem for at stå og lave paradeforslag nede

men så er blevet overbevist om at det nok er godt nok

skal drage til thyborøn

jeg anerkender fuldstændig at borgmestre selvfølgelig skal stå til rådighed for borgerne selvfølgelig skal de det men jeg ser i ånden at borgmesteren bliver sådan en eventmager og forlystelsesfunktionær der hopper i elastik sammen med brudeparret eller noget andet

bliver det jo borgmesterens eget valg om han eller hun vil deltage så derfor siger vi

sådan at når man træffer en beslutning i folketinget

efterfølgende kan dokumentere at det her beslutningsforslag hvis det måtte blive vedtaget er overholdt så kan man i virkeligheden trække

integrationsministeren for rigsretten det er jo i yderste fald det man kan gøre så derfor er

det er faktisk rigtig rigtig alvorligt jeg synes det

fra venstres side ikke bare siger vi laver en beretning og så kan vi

tilsyneladende ikke enighed om hvorvidt borgmesteren selv må beslutte sig for

skal give tilladelse hvordan skal den der tilladelse kunne dokumenteres jeg ved ikke helt med christiansø

må man så ikke blive gift på christiansø land og søterritoriet

en lang række enkeltelementer i det her som vi

skal som herre christian langballe sagde skændes om hvem

hvor de mennesker der måtte kigge på det her undrer sig men hvorfor vil fru eva kjer hansen ikke være med til at få

hvordan en borgmester i givet fald skal få tilladelse

sætte os ned og finde ud af

tirsdag hvor alle har alt muligt andet i hovedet så jeg oplever virkelig at

partifnidder i stedet for

en beretning og så afgive den i august eller september hvor vi kunne få afdækket alle de her

jeg synes at fru eva kjer hansen skal være

at der er en åben dør at sparke ind her

hvor kommunen ikke plejer at vie folk i vandkanten

går skillelinjen mellem de forskellige kommuner midt på storebælt altså

vi skal give hinanden mulighed for at gøre i fællesskab i stedet for

til fulde at herre christian langballe synes

altså en retlig konsekvens af det her beslutningsforslag som ministeren kan

hængt op på jeg kan huske tilbage i nitten firserne rent faktisk havde en voldsom diskussion om et beslutningsforslag der blev

så det er ikke bare for sjov at vedtage et beslutningsforslag når der er de her diskussioner om indholdet af beslutningsforslaget

som spørgsmål er noget der naturligt ville blive behandlet i forbindelse med ministerens arbejde med at fremlægge et lovforslag og som overhovedet ikke

her til sidst kom fru anne baastrup også ind på

den beslutning en kommunalbestyrelse har taget i kommunen om

meget klar substantiel uenighed som jeg synes er vigtig allerede nu at rådgive

hvordan borgerlige vielser kan finde sted i den pågældende kommune og det skal der vises respekt for

bare ikke det er et meget kortfattet beslutningsforslag som giver anledning til voldsomme diskussioner pludselig lander vi i højesteret fordi man har gjort noget forkert

at vi træffer beslutninger her i folketinget og

folketinget pålægger regeringen at ændre reglerne for vielser inden den første januar

får tilladelse til at foretage vielser i hele danmarks land og søterritorium ud over deres egen bopælskommune det er godt nok en simpel tekst

i bemærkningerne jeg gør opmærksom på at man skal respektere en kommunalbestyrelses ret til at

afgørelse om hvor borgerlige vielser kan finde sted inden for kommunegrænsen det kan

om man synes man skal respektere det

have gjort sig nogle tanker om hvorvidt man synes man skal overrule en sådan en

kan ikke forstå at vi her den enogtredivete maj skal træffe en beslutning med henblik på at vedtage

forkaste det mandag eller tirsdag når det først skal have virkning den første januar første februar hvorfor vil fru eva kjer hansen ikke være med til at vi alle sammen bruger den indvendige side af hovedet viser værdighed over for

det synes jeg ville være en værdig afslutning

over en sag som vi jo grundlæggende er enige om

tilbage i udvalget og prøver om vi

kan lave en beretning hvor vi får taget højde for de her indvendinger problemstillinger der er blevet rejst

være et rigtig godt forarbejde til det arbejde som ministeren har sagt at ministeren allerede er i gang med nemlig at forberede et lovforslag så kunne vi måske spare noget tid i den anden ende hvis vi lige fik gennemdrøftet nogle af de her ting som jo

så får vi det ind i nogle rammer hvor vi ikke behøver sådan at køre det helt op på de høje nagler dermed jo også sagt at enhedslisten er enig i hensigten med det her forslag vi er glade for at diskussionen er kommet i gang

dele den imellem fru eva kjer hansen og ministeren det var da en meget bedre måde at slutte arbejdsugen

så skal vi ikke blive enige om det at ordføreren og ministeren deles om at have æren for

får et lovforslag og at vi så kunne tage forslaget tilbage i udvalget og

lave en beretning hvor vi kunne få listet alle de ting der skal afklares i forbindelse med lave et rigtig godt lovforslag om

med den stædighed som ordføreren for forslagsstillerne udviser så kan jeg da godt følge ministeren et lille stykke ad vejen

hvis man vedtager de her fire fem linjer så vil det blive fulgt meget meget bogstaveligt at de så til punkt og prikke er overholdt og at der faktisk ikke er plads til ret meget derudover

er det måske lidt mere indviklet end som så jeg synes i hvert fald det er en god idé lige at indhente nogle synspunkter fra kommunernes landsforening som repræsentant for de kommuner der skal administrere reglerne det ville vel også være i overensstemmelse med vores alles hyppigt udtalte respekt for det kommunale selvstyre det er jo

opstår her vi vil placere kompetencen til at foretage vielser inden for en anden kommunes geografiske kompetenceområde og ja med kendskab til hvordan diskussioner også kan køre i kommunalbestyrelser er det måske en meget god idé at vi sikrer at vi har helt styr på hvordan vi gør det så jeg skal bare

det forslag der er kommet om at vi

tilbage i udvalget og laver en beretning så vi alle sammen kunne gå til weekend glade og tilfredse med at vi har fundet sammen

sig til et beslutningsforslag der simpelt

så overordnet formuleret som noget kan

i dag behandlet rigtig mange beslutningsforslag fra enhedslisten

i de tre og en halv linje skulle formuleres anderledes hvis enhedslisten skulle kunne sige

noget i det her beslutningsforslag som de kan have noget imod

de tvivlsspørgsmål og spørgsmål som skal afklares for at vi kan være sikre på at vi er enige om hvad de der

det tror jeg er vigtigt hvis vi vedtager et beslutningsforslag det er måske også derfor

argument for at vi altid skal stemme alle beslutningsforslag ned

der opstår ved rigtig mange beslutningsforslag som enhedslisten selv har været udsat for

at dem der så skal føre det ud i livet den siddende regering

evig eneste lille komma der er vedtaget i beslutningsforslaget det er jo også fair nok for ellers er det jo spild af tid

selv med en så simpel sag som det her

være sikker på og det vil jeg egentlig også gerne

til at foretage vielser i hele danmarks land og søterritorium også uden for deres egen bopælskommune dermed knyttes kompetencen til embedet og ikke til bopælen forslagsstillerne konstaterer at de begrænsninger som de nuværende regler medfører savner saglig begrundelse det er liberal alliance fuldstændig enig i

dækket af venstre får jeg signal om

ordføreren for forslagsstillerne fru eva kjer hansen

skal

deres opbakning til indholdet af det foreslåede jeg synes det er rigtig godt at vi

kan fjerne en skal vi sige lidt forældet regel som begrænser muligheden for at foretage borgerlige vielser og jeg synes det er rigtig dejligt at der i folketinget er bred opbakning til at vi nu siger lad os modernisere de her regler og tage højde for at folk flytter sig meget mere i

jo så er rigtig ærgerligt er at der går

noget fnidderfnadder i det såsom at en regering ikke ønsker at stemme for oppositionens beslutningsforslag hvor ville det have været pænt hvis man kunne se bort fra

koncentrere sig om indholdet i stedet for

per første februar at man får ændret reglerne for på den måde

vise imødekommenhed og så vil jeg i forhold til det der er sagt fra ordførernes side sige at jeg synes det er rigtig ærgerligt at

kunnet fastslå at selvfølgelig vil vi udvise respekt for

for nogle regler for borgerlige vielser man aftaler i kommunerne

hvad der er af synspunkter lokalt i kommunalbestyrelserne og det jeg skal understrege er at der jo ikke bliver pålagt nogen noget her

en vielse et andet

sted kommunalbestyrelser og borgmestre

man synes man vil være med til men på den baggrund ser jeg frem til den

behandling af beslutningsforslaget

over at ministeren har ændret synspunkt og vil sørge for at der til næste år kommer et lovforslag

gør at det her rent faktisk bliver en mulighed

dermed er forhandlingen slut ønskes der udvalgsbehandling

dermed går forslaget direkte til anden

først er det ordføreren for forespørgerne herre steen gade

en ny handelspolitisk strategi til høring høring jeg har forstået

i den forstand at det det vi agerer i

en verden hvori der faktisk er en række meget voldsomme ændringer i verdensøkonomien som man også på det handelspolitiske område må tage nogle konsekvenser af

det er jo et af temaerne som vi sætter fokus på og er grunden til at vi skulle have

den verden vi kigger ind i vil have en mere retfærdig fordeling af verdenshandelen og verdensøkonomien end den vi havde før

men det giver også en lang række udfordringer både

vores nationale indsats vores internationale indsats og den vægt vi lægger på eu forhandlinger som jo er det afgørende sted hvor handelen afgøres det er også i år

i slutningen af året det er også

i eu om kohærens som det hedder

altså sammenhæng mellem politikkerne

handelsliberalisering ligesom det vel også er rigtigt at sige her fra starten

i de sidste uger og måneder

den kæmpestore

hvor man kan sige at det tøj der bliver produceret

produceret under vilkår som er så urimelige for de lønmodtagere som arbejder der at det jo også er et vigtigt tema at få ind i en handelspolitisk strategi med den begrundelse

investeringsministerens besvarelse

som jo timingsmæssigt passer utrolig godt med at regeringen netop i dag lancerer vores nye handelspolitiske strategi målet med handelspolitikken er for det første at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i danmark og for det andet er det at fremme fair

en positiv udvikling i hele verdensøkonomien og i særdeleshed i verdens fattigste lande

strategi er en vigtig del af regeringens bud på hvordan vi bedst sikrer danmarks velstand og nationale interesser i fremtidens globale økonomi

og som en integreret del af europa kommer til at stå over for store udfordringer vi skal lykkes med at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i danmark under barske rammevilkår som stiller skærpede krav til vores produktivitet vores konkurrenceevne og vores omstillingsparathed vi skal med andre ord være meget ambitiøse på det handelspolitiske område hvis danmark skal blive en vindernation i globaliseringen det er nemlig gennem handelspolitikken vi skal være med til at forbedre reglerne for hvordan danske

investeringer og arbejdspladser flytter sig på tværs af landegrænserne det giver sig selv

ordner sig til slut

at vi som politikere og de danske virksomheder konstant

på at rige lande er blevet relativt fattigere på grund af manglende evne eller vilje til omstilling

lad mig bare nævne et eksempel på det sidste i nitten tres havde indbyggerne i singapore blot fem og tyve procent af danskernes indkomst

en lige så velstående som danskerne i dag er de kun tres procent så rige som os

de vanskeligheder som i høj grad skyldes de internationale konjunkturer

i foråret to tusind og otte blev kastet ud i en omfattende finansiel og økonomisk krise økonomiministeren har i den her uge jo meddelt at vi i

andet halvår af to tusind og tretten kan forvente at se en mild vending i økonomien nogle økonomer ser spæde årsager til optimisme andre er mere bekymrede men lad mig sige det klart regeringen ser optimisme eller ej ingen anledning til at holde pause i vores bredspektrede indsats for at skabe vækst og beskæftigelse tværtimod og her står handelspolitikken helt centralt

vores velstand og velfærd afhænger netop af at danske virksomheder kan sælge deres

og tjenester i udlandet og muligheden for import fra andre lande får os til at fokusere på det vi er bedst til

indirekte forbundet med eksporten dermed afhænger hele syvhundredetusind danske job af eksporten

skaber mere konkurrence og økonomisk vækst i danmark fordi øget handelsliberalisering giver danske virksomheder mulighed for at handle med flere fremmede markeder

udnytte mulighederne for international arbejdsdeling

de næste mange år føre en aktiv og balanceret handelspolitik og det er det regeringen lægger

det er regeringens vision at

at arbejde for liberalisering af verdenshandelen og regeringen vil arbejde for at danmarks andel af den fremtidige globale vækst og velstand sikres ved at skabe markedsåbninger i de økonomier hvor den største del af den fremtidige vækst forventes finde sted

at halvfems procent af den globale vækst vil ligge uden for

af den sidste handelspolitiske strategi i to tusind og syv især tre forhold står markant frem

selvfølgelig den finansielle og økonomiske krise

at krisen samtidig har medført øgede tendenser til protektionisme bekæmpelsen af protektionisme er helt central for regeringen og for danmark fordi fri og fair

motor til udvikling der både er til gavn for vækst og arbejdspladser og forbrugere og

øget samhandel nedbringer risikoen for væbnede konflikter

i sin yderste konsekvens er langt

fulgte børskrakket på wall street tilbage i nitten

det handelspolitiske billede siden to tusind og syv er forskydningerne i den globale økonomi

har problemer med at få gang i væksten fremviser mange lande i asien latinamerika og afrika imponerende vækstrater en ny tendens er at de afrikanske lande syd for sahara ser ud til at være stærkt repræsenteret blandt verdens hurtigst voksende økonomier

koblet sig til de her vækstmarkeder samtidig med at vi ikke glemmer at hovedparten af samhandel så langt øjet rækker frem fortsat vil foregå med de udviklede økonomier både eus indre marked og markeder som usa og japan

af det handelspolitiske billede siden to tusind og syv er det beklagelige sammenbrud i forhandlingerne i wto om en global frihandelsaftale som skete i to tusind og otte det udgør hvad vi på moderne

de multilaterale spor udgangspunktet

fremmest låst fordi de store udviklede lande især usa og de fremvoksende økonomier især kina og

er uenige om hvor meget markedsadgang der skal gives på henholdsvis industri og landbrugsvarer

at vi ikke siger at udviklingsrunden er død

og det multilaterale handelssystem

forbliver stærkt at wtos regler respekteres af medlemslandene og det arbejder regeringen for

vil vi også arbejde for et delresultat i forbindelse med

ministerkonference i december der blandt andet omfatter handelslettelser

som skal bruges til aktivt at sikre at den internationale konkurrence foregår på lige og rimelige vilkår

satte vi klimaforandringerne tilbage på den handelspolitiske dagsorden senere i to tusind og tolv

lande inden for det økonomiske samarbejde i asien stillehavsregionen altså de såkaldte apec lande enige om en bred aftale der sænker tolden på visse grønne produkter der afhjælper klimaproblemerne for eksempel dele til vindmøller og solceller

som endnu et led i den realistiske analyse af konsekvenserne af sammenbruddet i doha

prioriterer i højere grad eus bilaterale frihandelsaftaler med de væsentligste økonomier

i det bilaterale spor arbejde for at eu fører en aktiv forhandlingsdagsorden der munder ud i ambitiøse bilaterale frihandelsaftaler

med blandt andet usa og japan har et stort potentiale når de her aftaler en dag kommer på plads vil de samlet set få en stor gunstig effekt for væksten og jobdannelsen

og et bidrag til den økonomiske vækst på mindst to procent af eus bruttonationalprodukt

det giver sig selv at det vil være positivt for dansk økonomi der ligger mange job i særdeleshed i aftalerne med usa og japan

med de danske virksomheder om frihandelsaftalerne men eu sigter

og omfattende frihandelsaftaler med eus sydlige og østlige nabolande det udgør et eksempel på at handelspolitikken også skal ses i en større sammenhæng med danske nationale interesser i vækst velfærd fred og sikkerhed

opprioriteringen af det bilaterale må altså ikke forhindre fremskridt i

udvikling i en ensidig prioritering af en bilateral forhandlingsdagsorden regeringen står fast på at menneskerettigheder

alle eus bilaterale frihandelsaftaler med tredjelande og lige så vigtigt

overholdes endelig lægger vi vægt på i det bilaterale spor

mål er det nødvendigt at arbejde med en sammenhængende tilgang til handel og udvikling

forbindelse vægt på at der er sammenhæng mellem de relevante eu politikker

under de rette omstændigheder udgør en vigtig løftestang for fattigdomsbekæmpelse se blot

hundrede millioner mennesker blev trukket op over fattigdomsgrænsen i forhold til de økonomiske partnerskabsaftaler de såkaldte

mener når jeg siger under de rette omstændigheder

liberalisering i op til femten år jeg henviser til

vestindien og stillehavslandene

deltagelse i globale produktions og værdikæder

her samarbejdes med danske virksomheder om at forbedre markedsadgangen og nedbryde konkrete barrierer for handel

for at fremme danske virksomheders interesser på vækstmarkederne

tæt parløb med virksomhederne er en forudsætning for at det reelt lykkes

hvor en otteetagersbygning med tekstilproduktion kollapsede viser at der er brug for at

danske virksomheder til at opnå bedre sociale og miljømæssige vilkår på fjernmarkederne det er regeringens målsætning at stille konkrete redskaber til rådighed og yde den støtte som mange virksomheder

de kommercielle indsatser og udviklingssamarbejdet

danmark skal som en lille åben økonomi

så vi både fokuserer på beskæftigelse i danmark og de bredere hensyn

verdensøkonomi som vi ser frem

være en hvor de fattige lande

dem vi i dag kalder fattige lande vil spille en større og større rolle i handelen vil spille en og større rolle i verdensøkonomien jeg har læst tal

at vi i eu i to tusind og halvtreds måske kan operere med at vi vil være syv procent af verdensbefolkningen og ni procent af økonomien og man kan vel argumentere for at vi heller ikke har ret til

af verdenshandelen og verdensøkonomien så på den måde er det jo en god situation ministeren lagde vægt på at situationen også stiller en masse

det er konkurrenceevne

en meget omfattende eksportindsats og jeg vil også kvittere for at regeringen faktisk har lavet en

meget kraftig ekstra eksportindsats

briks landene og til de næste lande som som også står på spring jeg synes det var en meget interessant oplysning ministeren kom med om om

vi har det der billede af afrika som et nærmest fortabt kontinent hvor

nu er rigtigt og jeg tror det er rigtigt for vi har allerede

store områder er væksten meget voldsom at det måske er det område der har den største økonomiske vækst i de kommende år så er det jo vældig vigtigt at vi får forenet vores fokus på fattigdomsbekæmpelse i vores bistandspolitik men også får koblet handelspolitikken på og får hjulpet

være med i den proces til fordel for udviklingslandene men altså selvfølgelig også til fordel for danmark og danske virksomheder det er jo en af de nye udfordringer vi står over for og som jeg synes er spændende

reflekteres i det forslag til vedtagelse

så vil jeg sige at eu er er

for at påvirke politikken vi skal også gøre noget selv men men der er ingen tvivl om at der hvor det

der hvor det virkelig vil rykke i forhold til at bekæmpe

via eu når jeg har sagt eu synes jeg også

for der er jo en tendens i eu i retning af at man bliver lidt defensiv vi giver os ikke hvis i ikke giver jer og den politik kan der argumenteres for men det vil i hvert fald ikke være en man skal dyrke

men også til fordel for de fattigste i verden er i virkeligheden at bekæmpe

og også de videre forhandlinger på

vil jeg sige at for nogle år siden havde vi

forhandlingernes afslutning og det synes jeg var et godt mandat det er et mandat der virkelig tager hensyn

til ulandene og jeg vil bare stærkt opfordre ministeren til at køre videre efter den linje

de fattigste landes præmisser så

katastrofen i dhaka tekstilproduktionen er det jo bare det sidste eksempel på

har fået en proces

og det er en helt afgørende opgave

arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder til at hænge sammen jeg skal på vegne af

venstre socialdemokratiet dansk folkeparti det radikale venstre

forslag til vedtagelse folketinget opfordrer regeringen til at placere danmark blandt ledende kræfter i arbejdet for liberalisering af verdenshandelen og modvirke protektionisme fremme af fri og fair international handel skal komme hele verdensøkonomien ikke mindst de fattigste lande til gode folketinget opfordrer regeringen til at engagere sig maksimalt i eus bilaterale frihandelsforhandlinger for at varetage danske politiske og kommercielle interesser sikre større markedsadgang og afvikle handelsbarrierer for danske virksomheder på eksportmarkederne styrke wto og det multilaterale handelssystem som det bedste og mest effektive værn imod protektionisme samt sikre resultater i forhandlingerne af doha udviklingsrunden som også er fordelagtige for de mindst udviklede lande handelspolitikken fremmer bæredygtig udvikling miljø og klimavenlig handelsliberalisering samt overholdelse af menneskerettighederne og de af danmark ratificerede

danmark i forhold til udviklingslandene anlægger en sammenhængende tilgang til handel og udvikling til gavn for både fattigdomsreduktion i udviklingslande

lande har fordel af den handel som kommer til at foregå i den sammenhæng har jeg to spørgsmål for det første

ordføreren er enig i at det kan være relevant at fattige lande får lov at skærme deres produktion og ikke skal klare sig i en fuldstændig åben konkurrence med højt industrialiserede lande her tænker jeg

fik formuleret ved at nævne en vedtagelse fra to tusind og syv som enhedslisten godt nok ikke stemte for men hvor der står at

forhandlingsmandat og det var under en tidligere regering men det var med hele folketinget undtagen enhedslisten netop lagde vægt på at

at udvikle sin egen produktion men og det er nok der uenigheden

endemålet er selvfølgelig at der åbnes op til fordel for de landes egne økonomier og det

fælles marked mellem kenya tanzania uganda med

alle lande også de fattigste i den gruppe

i forbindelse med de her epa aftaler som eu har indgået

de fattigste afrikanske lande

for højindustrialiseret europæisk

få afviklet eus landbrugsstøtte

så det er i hvert fald en åben dør i forhold til at den bør

fornuftigt og hurtigt også hurtigere end den sidste aftale der lige netop er

og som så gælder for de næste syv år det skal vi jo fortsætte med at

mindre og mindre del af den støtte går til de ting som udkonkurrerer andre det går simpelt hen til nogle andre formål

den praktiske implementering af den vedtagelse fra to tusind og syv så opererer danmark med at arbejde for ti til femten års overgangsperioder og de er jo længere end nogen af dem der er foreslået men det

har det med vækst som med vejret

jeg står her og taler om vejret og væksten

er det ikke kun i misundelse over ikke at være udenfor så er det naturligvis fordi dagens emne handelspolitik lige netop er det som kan gøre mest for at sikre den vækst som vi taler så meget om og som vi er enige om er nødvendig for at fastholde den danske velstand og det danske velfærdssamfund men det er ikke kun væksten i danmark der påvirkes af

og at en plus en ofte bliver til mere end to

ikke kun snævre nationale interesser vi har for øje når vi taler om

et af de absolut vigtigste værktøjer i vores udviklingsbistand danmark er som en lille og åben økonomi dybt afhængig af samhandelen med vores nabolande

og for danmarks mange små og mellemstore virksomheder er det primært her i nærmarkederne mulighederne for vækst og arbejdspladser skal findes det skal vi huske på når vi taler om de mere eksotiske

når det er sagt skal vi selvfølgelig også kaste kræfterne ind andre steder det mest oplagte at fokusere på er eus bilaterale handelsaftaler med de største

aktivt bruge vores medlemskab til at nedbryde murene til nye attraktive markeder for dansk erhvervsliv en færdiggørelse af alle verserende frihandelsforhandlinger med tredjelande vil kunne øge eus samlede bruttonationalprodukt

kunne tilføre regionen to millioner nye og meget hårdt tiltrængte arbejdspladser

en frihandelsaftale med usa være en absolut topprioritet fra dansk side

skal vi gøre vores for at sikre at der ikke opstår for mange knaster og for at modvirke protektionisme vi skal arbejde for at forhandlingerne ikke sander til inden de overhovedet er kommet i gang fordi der på begge sider af atlanten rejses for mange krav eksempelvis

franskmændene som bekendt meget bekymrede over den europæiske filmindustri og

når vi ser på antallet af priser til danske film og når en tv serie der beskæftiger sig med noget så eksotisk som huset her kan gå sin sejrsgang på efterhånden flere kontinenter har vi næppe det store at frygte

dansk side en aftale mellem usa og eu vil kunne skabe verdens ubetinget største handelssamarbejde og

mulighed som vi skal gribe handelspolitikken handler ikke kun om økonomi den handler nemlig også om europas rolle og indflydelse i verden

verdenshandelen desværre må man jo konstatere at forhandlingerne har været stort set kørt fast i mange år og at

kører efter princippet om at intet er aftalt før alt er aftalt så derfor er der lang vej igen i venstre mener vi at der skal gøres op med det her alt eller intet princip så man kan høste aftaler på de områder hvor der er enighed så for at puste liv i

færdiggørelse af doharunden for handel er den vigtigste generator for vækst det gælder alle steder og det gælder ikke mindst i udviklingslandene som er dybt afhængige af at få adgang til verdenshandelen hvis de skal kunne trække sig selv ud af fattigdom derfor skal vi tænke handel når vi tænker udvikling øget samhandel og frihandel er et effektivt middel til at reducere fattigdom hvad enten der er tale

eller om indbyrdes handel mellem udviklingslandene

det også vigtigt at vi støtter kapacitetsopbygning på handelsområdet i udviklingslandene og at vi støtter op om udviklingslandenes nedbrydning af toldmure og handelshindringer fremme af frihandel skal komme hele verdensøkonomien til gode og netop en liberalisering af verdenshandelen kan medvirke til at sikre en økonomisk bæredygtig vækst

det vil også være til gavn for danmark hvis vi forstår at udnytte de muligheder som det giver danske virksomheder

være bange for at koble udviklingssamarbejdet med danske kommercielle interesser tidligere har det været ilde set at danske virksomheder profiterer af dansk udviklingsbistand

ikke tilfældet handel tilgodeser begge parter når den foregår med passende respekt for hinanden og overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder og de klassiske arbejdstagerrettigheder til slut vil jeg gerne udtrykke min ros til regeringspartierne

det er lykkeligt at vi i danmark har et bredt politisk flertal der støtter op om frihandel liberaliseringer og nedbrydning

besvarelse af forespørgslen her i dag fra tid til anden kan debatten her i salen jo godt efterlade det indtryk at danmark er verdens navle og udgangspunkt for snart

dagen i dag er en oplagt chance til at slå fast at det jo ikke

der sker i resten af verden derfor er en stærk handelspolitik også livsnødvendig for danmark danske virksomheder er dybt afhængige af at kunne afsætte deres varer

og selv om mange danskere måske ikke er klar over det

er det cirka hvert fjerde job i danmark der direkte eller indirekte er forbundet til vores eksport ud af landet det drejer sig om næsten syvhundredetusind danske arbejdspladser men vores handelspolitik er ikke bare afgørende for danmark og danske arbejdspladser en stærk handelspolitik

et vigtigt redskab i kampen for at fremme ordentlig og fri international handel og kan med de rigtige redskaber være den mest effektive måde at trække millioner af mennesker fri af fattigdom

verdensøkonomien i disse tider er i forandring nye kræfter er sluppet løs og mange lande der tidligere så til fra sidelinjen svinger nu taktstokken

halvfems procent af den globale vækst i det næste årti ligger uden for eu det udfordrer os for nu at sige det på jysk men det giver os også nogle muligheder som vi ikke har

at vi fører en aktiv opsøgende og balanceret handelspolitik så vi sikrer at nogle af de enorme vækstrater også

afgørende for at vi kan bevare det danske velfærdssamfund som vi kender så godt og som vi jo slås med næb og

og den er vi nødt til at sætte på dagsordenen det gør vi selvfølgelig rigtig effektivt igennem eu men vi skal gå forrest også internt i eu for at bekæmpe de her ting fordi en

hvorfor er det nødvendigt med en ny strategi er der sikkert nogen

givet gode begrundelser for det men en af dem var jo det her sammenbrud i de globale forhandlinger i

regi et sammenbrud som vi bliver nødt til at anlægge et realistisk synspunkt på det betyder ikke at doharunden er død det er stadig vores udgangspunkt at det multilaterale skal styrkes og bruges i størst muligt omfang men vi er nødt til at prioritere eu’s bilaterale frihandelsaftaler

sig frem til at alene frihandelsaftalen med usa vil øge den danske eksport med op mod tyve til fem og tyve milliard kroner det vil skabe rigtig mange af de job vi har brug for og

gøre vores ypperste for at den aftale landes i forhold til eu’s epa forhandlinger

landene arbejder regeringen selvfølgelig også i forlængelse af tidligere folketingsbeslutninger for en balanceret og fleksibel tilgang hvor der tages de fornødne hensyn til

det afgørende at vores handelspolitik går hånd i hånd med fremme af bæredygtig udvikling miljø og klima og er med til at sikre

herunder de arbejdstagerrettigheder og de ilo konventioner som danmark har ratificeret den aktuelle tragedie i dhaka understreger jo blot dette behov selv om det desværre kun er det seneste store eksempel blandt mange vi vil gerne styrke indsatsen og understøtte de danske virksomheders viden omkring frihandelsaftalerne og det sociale ansvar vi forventer

set at virksomhederne tager et ansvar opfører sig ordentligt

kun på grund af det etiske aspekt men også fordi som mange danske virksomheder selv siger

være et konkurrenceparameter at opføre sig ordentligt vi ønsker en aktiv balanceret handelspolitik med fokus på dansk vækst og beskæftigelse men også med fokus på at fremme en retfærdig og fri international handel som særlig gavner verdens fattigste

kristian skibby desværre ikke havde mulighed for at deltage i forespørgselsdebatten så jeg skal på hans vegne oplæse følgende til trods for at vi i dansk folkeparti ikke blev tilbudt at være

på dagens forespørgsel til handels og investeringsministeren vil vi alligevel takke for initiativet og at vi i dag har mulighed for her i folketingssalen at høre mere om de initiativer og indsatser som ministeren fokuserer på set i forhold til den danske indsats på det internationale handelspolitiske område for det er særdeles vigtige emner vi her debatterer al den stund netop den danske fokus på øget samhandel og eksport er en basal grundsten i arbejdet for at skabe synlighed omkring de danske virksomheder og deres produkter

skal der også ihærdighed og flittighed og ikke mindst insisterende stædighed til for at skabe og udvikle de danske virksomheder på det internationale marked der skal fra alle parters side være fokus på innovation og skabertrang og alle offentlige instanser

skal understøtte de private virksomheder på alle fronter eksempelvis

initiativer og rådgivning om finansiering lovgivningen i andre lande og alle andre parametre som virksomhederne stifter bekendtskab med i forbindelse med deres virke jeg er naturligvis bekendt med at handels og investeringsministeren har udvist stor opmærksomhed med hensyn til briks landene og de åbenbare muligheder danske virksomheder kan få ved at rette fokus på netop de lande hvor væksten fortsat er på et rimeligt niveau om end det også i de lande kunne gå bedre endnu men vi må ikke glemme at netop de europæiske nærmarkeder også fremover vil være dominerende

står for omkring fem og tres procent af den danske vareeksport så hvis man lægger den danske eksport

udgør det fortsat omkring firs procent af den samlede danske eksport men netop de ovennævnte markeder er desværre også de markeder hvor væksten har været mest fraværende

fortsat have hundrede procent fokus på de europæiske markeder og på usa da det er vigtigt at danmark også fremadrettet fremstår som en aktiv handelsnation

alle andre samhandelslande i dansk folkeparti er vi også glade for at ministeren har så stor fokus på eksempelvis

understøttes så godt vi kan derfor hilser dansk folkeparti

velkommen at handels og investeringsministeren netop har åbnet for danmarks første

springet ud på eksportmarkedet når de

mennesker og virksomheder som med succes er rejst ud i verden for at sælge danske varer og tjenesteydelser men det er noget som vi med sikkerhed kommer til at høre mere om i de kommende år med de ord vil jeg på vegne af dansk

kommer velstanden ikke af sig selv den afhænger af hvordan vi indretter os herhjemme men også af hvordan vi evner at afsætte vores varer og tjenester i udlandet i økonomisk redegørelse

importen stiger mere end dobbelt så meget det skyldes til dels en svækket international økonomi men det skyldes også at bytteforholdet kronekursen og konkurrenceevnen og markedsadgangen gør det ekstra svært eksporten har stor betydning for vækst og beskæftigelse i danmark og derfor er handelspolitikken vigtig men lige så vigtigt er det at der er kohærens mellem handelspolitik skattepolitik og udviklingspolitik ser man på

er der et klart billede af at vi stadig handler

og japan men det er også tydeligt at mens de europæiske markeder stagnerer så er væksten flyttet til helt andre kontinenter hvor danske virksomheder i meget ringere grad har del i markedet herre jakob ellemann jensen sagde at de mere eksotiske markeder

er mest interessant for

det vil jeg nu sige at vi skal huske at store virksomheder altid har en masse underleverandører og dermed får deres markedsadgang jo altså også betydning for de små og mellemstore virksomheder i danmark

er det bedste forum til at opnå en global frihandelsaftale og dæmme op for den voksende protektionisme

regeringens nye handelsstrategi

er det netop centralt i den nye vision at danmark støtter stærkt op om det multilaterale handelssystem for at få konkurrence på fri og lige vilkår ikke mindst under hensyntagen

kan få fodfæste i verdenshandelen desværre brød forhandlingerne som bekendt sammen i doha helt tilbage i to tusind og otte og siden har eus bilaterale forhandlinger fået større betydning fra radikal side lægger vi meget vægt på at bæredygtig udvikling menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder og miljø er eviggyldige hensyn uanset om det gælder bilaterale

i den seneste måneds tid blevet tindrende klar efter katastrofen i bangladesh hvor langt over tusind tekstilarbejdere blev slået ihjel

den slags udfordringer i udviklingslandene

i samarbejde med de danske virksomheder for danmark ligger der mange nye job i eus aftaler med især japan og usa men hvis de fattigste udviklingslande kan hjælpes ind på

kan handelsaftaler også være en løftestang til fattigdomsbekæmpelse

også vigtigt at danmark fastholder presset

i eu for at indgå de økonomiske aftaler eller epaerne som de kaldes

har mange formål ud over det centrale at styrke en økonomisk udveksling handel fremmer ikke bare vækst og velstand men også fred og sikkerhed derfor er det også vigtigt at støtte ikke bare nord syd handel men nok så meget den udveksling og integration der sker regionalt stærke handelsforbindelser og forpligtelser er også vigtige for indsatsen for retsstat og

alle verdens hurtigst

voksende lande findes i dag blandt udviklingslandene og det er derfor afgørende med et stærkt internationalt engagement for også at sikre fremtidens vækst og velstand i danmark handelspolitikken og udviklingspolitikken er derfor snævert

med den nye strategi og visionen for den

mennesker har helt konkret brug for at vi finder politiske løsninger der kan føre til en reel udvikling og ikke alene fortsat bistandsafhængighed her er handelspolitikken et helt afgørende instrument desværre har wto ikke været i stand til at skabe brugbare resultater for verdens fattigste når udviklingsperspektivet i doharunden er forsvundet

en række rige lande og ikke mindst eu begyndt at lave bilaterale handelsaftaler hvor man presser udviklingslandene til at acceptere vilkår der er direkte skadelige for udviklingen alt sammen for

at bidrage til denne udvikling i enhedslisten mener vi at international handel kan skabe vækst og udvikling hvis vi bruger det på den rigtige måde det skal ikke bare gøre de rigeste rigere nej det skal skabe global ansvarlighed bæredygtighed og udvikling en ny dansk handelspolitisk strategi bør sikre politikkohærens politikkohærens som på almindelig godt dansk betyder at der skal være en sammenhæng mellem vores handelspolitik og udviklingspolitiske målsætninger altså at vi skal favorisere de mindst udviklede lande det er her fokus skal ligge

danske virksomheder mulighed for at sparke hul til nye markeder

at sikre at dansk udviklingsbistand skaber arbejdspladser og vækst alene i danmark

simpelt hen både kortsigtet og fejlagtigt og det kan enhedslisten på ingen måde støtte

folketinget bekræfter sin støtte til det multilaterale handelssystem og anerkender vigtigheden af handel for danmark folketinget understreger endvidere betydningen af at handelspolitikken skal bidrage til fattigdomsbekæmpelse samt rettighedsbaseret og bæredygtig udvikling i udviklingslandene folketinget pålægger regeringen at sikre at fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling bliver det centrale mål i koblingen mellem udviklingsbistand og handel handel således at udviklingslandenes behov aldrig underordnes danske økonomiske interesser samt at den kommende handlingsplan

udvikling indeholder konkrete og handlingsorienterede mål på handelsområdet derudover pålægger folketinget regeringen at arbejde aktivt for at afskaffe alle former for handelsforvridende landbrugsstøtte i eu og andre ressourcestærke lande

men jeg blev også glad og det var at enhedslisten nu

støtter hele det multilaterale handelssystem

om det her i i ti år hvor enhedslisten har været imod wto og det multilaterale handelssystem

faktisk enig i analysen af at hvis det bilaterale

er det altså noget skidt

derfor at regeringen lægger så meget vægt på det multilaterale lige nu

men men det har altså været enhedslisten der har kæmpet imod det her system tidligere betyder det at man har skiftet standpunkt

er dybt problematiske derfor så vi fra enhedslistens side hellere

udvikle sig det har ikke været tilfældet med den

tilfældet i de bilaterale handelsaftaler som som eu laver nu

villumsen vel tage stilling til om danmark kæmper for det rigtige det er det ene kæmper danmark for det rigtige har herre villumsen hørt at ministeren har sagt de samme ord som han siger i dag eller har

og for øvrigt er doharunden jo en fattigdomsrunde den doharunde som er gået i stå handler om at sikre at

de fattigste lande og derfor har de jo også strittet mod

er helt afgørende at at vi ikke kommer til at lave et internationalt handelssystem der der ødelægger mulighederne for udvikling jeg synes den globale krise har vist os med al tydelighed at der er behov for grundlæggende

og det bør danmark selvfølgelig arbejde for det er også derfor vi helt konkret fra enhedslistens side foreslår en anden handelsstrategi

præcis tager udgangspunkt i at vi skal sikre de fattigste landes udviklingsmuligheder derfor synes jeg også at det flertal som tegner sig

vedtager at danske virksomhedsinteresser skal skal være i i højsædet

danske virksomheder har af interesser og hvad verdens fattigste lande

koncerner der har haft interesse i det der er sket i wto og derfor har vi også være kritiske

som meget problematiske for ulandene mit

de ikke rede til de kan ikke klare sig i konkurrencen med eu

truede med at lukke vores markeder for import af deres råvarer

hvis et land der lever af halvfems procent råvareproduktion

skal nedlægges og det er dybt dybt problematisk at eu på den måde favoriserer sine egne industriinteresser

epaerne som lige præcis handler om om udviklingslande

hvis vi tager handelsaftaler også med udviklede lande som som usa og og japan så synes jeg det er en vigtig problematik at at vi sikrer grundlæggende rettigheder at

vi sikrer at det vi konkurrerer på ikke er laveste fællesnævner men ordentligt miljø

bekymring vi har fra enhedslistens side og det er også den den indstilling vi har når vi går

det er på de finansielle markeder eller med anden produktion

et godt eksempel på at eu varetager egne økonomiske interesser

til fordel for danske virksomheder

beviste lidt mere klart

er der jo rigtig meget balance i netop den her strategi ikke mindst fordi selv om den ikke direkte henviser til den den

tilbage i to tusind og syv

landene og forhandlingerne

en bekymring for at man ikke i

den situation som som vi har set fra eus side altså efter vedtagelsen i to tusind og syv

at da man forhandlede med med

var det ikke deres interesser

var i højsædet desværre det er jo ikke bare noget enhedslisten påstår det er der en lang række af ngoer

frihandel altid gavner alle der er nogle som som er

dårligere stillet i konkurrencen og der synes jeg at det er fair at man lader dem beskytte sig selv eksempelvis ved protektionisme

der bliver forhandlet vi kan godt blive enige om at

ender de lidt andre steder end danmarks forhandlingsmandat lød på i første omgang

ordføreren ikke give mig ret i at netop med tiden det der med at stille krav ligesom vi gør til danske virksomheder når vi stiller miljøkrav

noget af det som som egentlig skal til for at

hjælpe udviklingslandene ind på verdensmarkedet

vi faktisk reelt får lavet nogle aftaler så fleksible som muligt og det er jo netop det der ligger i

stiller man krav til hvad de fattigste lande skal gøre i stedet for at eu påtager sig et større ansvar der

den beslutning der blev taget i to tusind og syv er vi uenige

de store koncerner i eus interesser man varetog og ikke verdens fattigste landes der skal stilles krav og der skal gives mulighed for at verdens fattigste kan udvikle sig

vi har en verdenshandel som så har respekt for grundlæggende menneskerettigheder grundlæggende arbejdstagerrettigheder

at den globale krise har vist at vi ikke skal konkurrere på et ræs mod bunden

og at den er spændende og den er også udtryk for at vi måske er ved at få brudt nogle tabuer der har været om hvad et frit marked kan gøre i forhold til hvad en udviklingspolitik i virkeligheden er for noget

ind midt i et grænsefelt imellem handelspolitik udenrigspolitik og udviklingspolitik og da havde vi jo allerede sidste år en stor diskussion i forbindelse med at vi vedtog den rettighedsbaserede udviklingspolitik hvad er vigtigst handel eller rettigheder og det er en lang kompliceret og svær debat som givetvis vil komme til at foregå i rigtig mange år endnu der er

se i liberal alliance igen meget meget lang vej til vi får en global frihandel spørgsmålet er om vi overhovedet nogen sinde når dertil men det betyder jo ikke at man

små skridt i den retning og det er jo ganske rigtigt som ministeren sagde i sin indledning at der er sket ændringer i løbet af de sidste år

fører til mere protektionisme for det andet er der sket en forskydning i den globale økonomi hvor vækstcentrene flytter sig og for det tredje har vi

kunnet konstatere nogle sammenbrud blandt andet i

doharunden kører nu her på 11 tolvte år liberal alliance er imod protektionisme vi er imod generel erhvervsstøtte også landbrugsstøtte

den allerbedste vej til at skabe udvikling og vi ser ingen modsætning i at frihandel fremmer både de rige og udviklingslandene til fremgang og udvikling og dermed på den længere bane også fred i verden der

i forbindelse med debatten desværre fik liberal alliance først præsenteret

og jeg tror måske godt at vi kunne have fået enderne til at nå sammen men det er jo et valg og sådan er det

vedtagelse som vi synes rigtig godt om

som er stort set identisk med det som er

og den opmærksomme lytter vil

at handelspolitikken skal fremme bæredygtig udvikling og miljø og klimavenlig handelsliberalisering

at køre de to spor sammen så er det at disse organisationer ikke kommer ud

handelspolitik på det internationale område men vi synes som sagt

vi ellers risikerer ikke at komme ud af stedet

folketinget opfordrer regeringen til at placere danmark blandt ledende kræfter internationalt i arbejdet for liberalisering af verdenshandlen og at modvirke protektionisme fremme af fri og fair international handel skal komme hele verdensøkonomien ikke mindst de

til gode folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for at engagere sig maksimalt i eus bilaterale frihandelsforhandlinger for at varetage danske politiske og kommercielle interesser at sikre større markedsadgang og afvikle handelsbarrierer for danske virksomheder på eksportmarkederne at styrke

og det multilaterale handelssystem som et værn imod protektionisme samt at sikre resultater i forhandlingerne af doha udviklingsrunden som også

anlægger en sammenhængende tilgang til handel og udvikling til gavn for både fattigdomsreduktion i udviklingslande

at sikre og forøge dansk eksport uden en stadigt stigende eksport kan vi ikke udvikle og styrke vores velfærdssamfund det er de penge som kommer ind i landet der afgør hvor meget vi kan gøre for hinanden det forudsætter at det danske erhvervsliv og i

forbindelse eksportvirksomhederne har de bedst mulige rammebetingelser den mindst bureaukratiske lovgivning det mest gennemskuelige regelværk en konkurrencedygtig selskabsskat og en skat på arbejdsindkomst der ikke gør vore varer for dyre hvortil naturligvis kommer den bedst uddannede og mest produktive arbejdskraft alt dette er hjemmearbejde som regeringen og folketinget skal sørge for og gør

nok gå alt sammen den anden dimension er på udebanen at sikre de bedst mulige vilkår for handel mellem landene og det vil sige at arbejde for at fjerne toldbarrierer tekniske handelshindringer og indgå bilaterale og multilaterale handelsaftaler og det er hvad debatten drejer sig om i dag her går vores vej gennem eu hvis regler og handelsaftaler regeringen skal søge den størst mulige indflydelse på det gælder ikke mindst i forbindelse med frihandelsforhandlingerne i wto og den dertil knyttede dohaudviklingsrunde trods talrige forhandlinger trods talrige runder er vi desværre ikke nået i nærheden af målet men vi har dog tidligt sikret fri adgang for alt andet end våben

de bryder sammen i fattigdom derfor skal og kan handelspolitik og udviklingspolitik hænge sammen så vi både bekæmper fattigdommen i udviklingslandene og styrker den danske eksport

ville faktisk være til stor gavn for begge parter men for at fremme udviklingen skal den også være ansvarlig og ikke bidrage til at lænke børn til arbejde og ikke påtvinge arbejderne forhold som vi har set

i bangladesh og det er derfor vi godt kan acceptere at de tiltrådte ilo konventioner er med en menneskerettighed er jo altså også ikke at komme på en arbejdsplads og dø mens man er der på grund af mangel på sikring af arbejdspladsen en tredje dimension er den geostrategiske som består i gennem bilaterale og regionale frihandelsaftaler at knytte lande og regioner tættere til os i europa og dermed fremme mulighederne for en fælles politisk forståelse og en koordineret indsats i forbindelse med andre store globale problemer såsom miljøproblemerne og klimaproblemet i den forbindelse er det vigtigt at den nødvendigvis forøgede verdenshandel fremmer udvikling i den såkaldt tredje verden og styrker velfærdssamfundet i vores del af verden og ikke derved gør de andre problemer større overladt til sig selv vil en øget produktion og samhandel nemlig øge energiforbruget

og forværre forureningen af luften og af havvandet der er følgelig brug for internationale aftaler som sikrer at vi altid anvender den bedst tilgængelige teknologi og den mest intensive og vedvarende energi for at gøre den nødvendige vækst bæredygtig europa står over for international handel der kan styrke os men sandelig også svækker os hvis vi i en kombination af for dyre europæiske varer og en international frihandel ender i en situation hvor vi importerer men ikke eksporterer fordi den mellemklasse som i kraft af frihandelen og den forbedrede økonomi er opstået i den tredje verden til den tid ikke køber vore varer men for eksempel de asiatiske fordi de er lige så gode som vores men samtidig billigere det er i realiteten velfærdssamfundets skrækscenarie

forstærke vores indsats på det internationale handelsområde en af de frihandelsaftaler som kan styrke os mest og som regeringen også lægger vægt

glad for at høre er indgåelse af en frihandelsaftale mellem usa og eu tilsammen tilsammen står vi

halvtreds procent af verdens bnp og vi vil blive en afgørende faktor i verdensøkonomien og samtidig sikre at usa usa stadig væk er knyttet til europa og europæiske interesser vi foreslog allerede at gå denne vej i to tusind og to jeg kaldte det

atlantic trade association

derfor glad for at forhandlingerne langt om længe er ved at komme i gang den gamle tyske filosof immanuel kant skrev omkring sytten halvfems bogen

evige fred og der skrev han at handel rimer ikke på krig

har større fordel af at handle med hinanden end i at bekrige hinanden vil man samarbejde i stedet for med alle midler at modarbejde hinanden

brug for en aktiv og fortsat forøget dansk indsats på det internationale handelspolitiske område og derfor stemmer vi naturligvis for det

gerne takke for en god debat både god konstruktiv og indsigtsfuld debat

overhovedet som minister og det er en

fornøjelse at komme i folketingssalen det er ikke så tit en

mere når man sidder med et ressort masse lovforslag så det vil jeg også takke for

i de forskellige ordføreres indlæg men der er især nogle jeg gerne vil knytte nogle kommentarer til

forhold til verdens fattigste der skal ikke være nogen tvivl om at den her regering er interesseret i at frihandel skal understøtte verdens fattigste det arbejder vi aktivt på når vi diskuterer epa aftalerne i eu når vi diskuterer

når vi understøtter udviklingslandenes muligheder for at deltage i det internationale handelssystem

diskussion vi skal have til ministermødet i december endnu en gang

de har åbnet deres markeder

brug for til gengæld at få adgang til vores markeder

og noget der kun kan løses gennem globalt handelssamarbejde

en lille underfundighed som jeg selv synes vi skal dyrke nærmere fremadrettet det er nemlig spørgsmålet om de globale værdikæder

på grund af de globale værdikæder er det amerikanske marked

gennem tyskland eller kina eller andre steder

sidste ende i usa det element synes jeg er tankevækkende og måske derfor også rigtig interessant at få undersøgt nærmere at aarhus universitet nu går i gang med et større forskningsprojekt ledet af philipp schröder

både og men det vi skal være opmærksomme på er at væksten foregår uden for eu i øjeblikket og hvis vi

vil bevare det velfærdssamfund vi har så forudsætter det altså at danske virksomheder også eksporterer

det er også ved mange af de forskellige eksportelementer vi laver

gerne takke de borgerlige partier for blandt andet gennem vækstplan dk

at vi har flere midler til netop at

det arbejde vi gør på vækstmarkederne

det hjælper danske virksomheder

og de multilaterale aftaler og jeg vil sige at

enhedslisten for fordi det er et skridt i

spilleregler der skal være når vi sørger for tjenesteydelser når vi sørger for industrivarer når vi snakker om landbrugsvarer der bliver handlet over grænserne jeg synes det er rigtig trist at doharunden er

i forhold til at sætte gang i wto

tidligere regering har haft det samme ønske men det er simpelt hen fordi de stormagter der er i øjeblikket og her mener jeg især

usa kontra kina og

ikke løfter sig videre og

med de frihandelsaftaler der er indgået siden

med singapore og nu også i de afsluttende forhandlinger vi sidder i

japan og usa det viser egentlig meget godt

der kunne løfte det internationalt især hvis de muligheder i sidste ende også betyder noget for udviklingslandene så jeg vil

at de bilaterale handelsaftaler måske på et tidspunkt kan være med til at løfte doha videre

sætter danske virksomheders interesser i højsædet jeg mener ikke

godt ude i verden hvis vi kigger på dansk økonomi

fire og halvtreds procent af vores bruttonationalprodukt

er udvikling med

forhandlingerne jeg kunne godt have ønsket

være kommet i mål med at liberal

men jeg vil også gerne sige at det er vigtigt for den her regering at vi

udvikling miljø og arbejdstagerrettigheder

at vi ikke skal afkoble de to processer

så skaber vi ulige vilkår for danske virksomheder ude i verden

at det er en del af de bilaterale handelsaftaler at det skal løftes

i bangladesh nemlig at en fabrik styrter sammen og mange mennesker dør

skulle kunne gøre det firs procent af eksporten

den her byrde det skal vi sådan set alle

stater for vi mener grundlæggende også at bæredygtig udvikling miljø og arbejdstagerrettigheder er noget der skal være på den globale dagsorden